åbnet fru lykke friis som

er tid til at begynde at tænke ordene er sir ernest

i nitten hundrede og otte og er lige så relevante i dag som da de blev ytret første gang

og i dag kæmper europa med at rejse sig fra den største krise siden netop depressionen nutidens gældskrise har givet os anskuelighedsundervisning i den trivielle sandhed at vi ikke kan bruge flere penge

haft et for slapt forhold til de

og ladet for store underskud blive til en voksende gæld

de har lært af fejlene kastet sig ud i nytænkning og har skabt nogle nye rammer der sikrer at tæring nu sættes efter næring og at de sprængte budgetters tid skal være forbi

at danmark ikke længere har frihed til at føre den økonomiske politik vi vil at magten holder store flyttedag til

som vk regeringen præsenterede for et år siden den budgetlov som

hvis vi pludselig var imod

kommet på samme idé

danmarks økonomiske politik blive bestemt på

at der strammes op på de fælles spilleregler så de bliver efterlevet

et problem for danmark at der i eurosamarbejdet strammes op og ryddes op nej det er det ikke tværtimod i venstre mener vi at det godt og vi mener også at

er på tide

den sags skyld også i frankrig er så af den opfattelse at vi alligevel skal bruge penge vi ikke har for at skabe vækst og arbejdspladser men det er altså ikke nogen farbar vej det svarer jo til at man konstaterer at der er et stort hul i skibets skrog og frem for at bruge alle kræfterne på at

nogle nye årer eller hvad det nu er og hvad sker der så så sker der jo én ting så går skibet

vi naturligvis i venstre overbeviste om

ikke har sat punktum for diskussionen om vækst og beskæftigelse

det hul men vi skal altså også på sigt tage andre initiativer men det er altså ikke noget vi kan købe os til for penge vi

prøvet før det er jævnfør rutherford mildest talt ikke udtryk for nytænkning det vi skal gøre er

øget frihandel med omverdenen omkring os

per clausen herre søren espersen

per clausen

skal man gennemføre en politik hvormed man fyrer flere mennesker så man kan få endnu mere arbejdsløshed det er ligesom løsningen og det er selvfølgelig en spændende borgerlig politik

fru lykke friis om noget helt andet

der beregner om de enkelte lande overholder reglerne

ifølge det den danske økonomiminister siger er danmark der selv afgør det

så godt spørge fru lykke friis om det er venstres opfattelse at det er kommissionen eller de enkelte eu lande der afgør og regner ud hvad der skal til for at overholde de forpligtelser man

skabt vækst ved at bruge penge man ikke har med hensyn til hvad der skal være spillereglerne og hvad spillereglerne er

har vi fuldstændig den samme opfattelse som

ministeren en aftale med kommissionen om

i år og næste år er sådan at det er

men når vi ser langsigtet på det i

til de danske tal kan vi ikke få at vide hvordan det er og kan slet ikke få økonomiministeren til at sige

at samtlige europæiske lande har ret til selv at regne ud hvordan de kan overholde de her forpligtelser så mit spørgsmål er stadig væk til

at det er kommissionen der afgør om man overholder sine forpligtelser

det enkelte land der bare selv har sit eget regnestykke

adskiller sig fra regeringens men jeg tror det er vigtigt at vi også

kunne have forestillet sig en pagt der var endnu strammere

mere skarp på nogle af de felter og det gælder da også det her hvor kommissionen kunne have fået en endnu stærkere rolle

folketinget engang skulle vælge

vil have fru lykke friis til at forholde sig til er har man så

bundet fremtidige

der er ikke tale om nogen overstatslig aftale det var netop

derfor er det også sådan at

der gælder de helt almindelige spilleregler hvis man ønsker at komme ud af den aftale igen det vil sige at det kan man så meddele de andre lande selvfølgelig vil der så være en diskussion

det siger sig selv at man jo ikke bare kan sige farvel og tak og forlade samarbejdet fra den ene dag til den anden men det er fuldstændig ligesom almindelige folkeretlige mellemstatslige aftaler

først kan udtræde af i det øjeblik at de andre giver lov

ikke enig i forhold til fru lykke friis skildring af

vi bare sende et brev og melde os ud ligesom vi for eksempel kan i alle mulige andre sammenhænge jeg mener faktisk at danmark er

på hænderne i fremtidige parlamenter altså fremtidige folketing kan ikke

at man ikke kunne få den her sag ud til en folkeafstemning

det er jo altså også sådan vil jeg lige minde om at vil man

også muligt hvad skulle dog for øvrigt også foranledige alle de andre lande til at insistere på at et land skulle blive inde i den europæiske union

at venstre taler så meget om budgetdisciplin i den sammenhæng vil jeg gerne høre ordføreren hvad venstre mener om at

en efterlønsordning alene i to tusind og syv

altså to efterlønsordninger forkert det er så en regnemetode vi nu binder os til at følge

ifølge ordføreren

også begavede spørgsmål hvad det angår der kan jeg kun endnu en gang henvise til de

lad det nu være det interessante synes

i fremtiden det er jo et af de problemer danmark

i regeringen gav det eller er det at have budgetdisciplin alene et spørgsmål om at skære ned på kernevelfærd og folkeskoler syge

den tidligere regering gjorde var ikke at give ufinansierede skattelettelser men jeg kan nu ikke

er der ved selvnotering herre kristian thulesen dahl

andre der har bedt om ordet og ikke er blevet registreret da vi havde nedbrud

for at venstre går med til en folkeafstemning

at der kommer en folkeafstemning netop om den her tilslutning til finanspagten det har faktisk også vist sig i adskillige meningsmålinger at en stor andel af befolkningen

grænse går for at man henholder sig til repræsentativt demokrati kontra en folkeafstemning

vi forholder os

bliver lagt på bordet fra justitsministeriets side overfører vi suverænitet til eu eller gør vi ikke

flertal eller ej derudover er vi naturligvis af den opfattelse

at vi skal stå last og brast

det der står i det nationale kompromis det ville være underligt andet så det vil sige at skal man stemme om nogle af undtagelserne enten enkeltvis eller samlet

naturligvis også være folkeafstemning

det er så fordelt på x antal lande med x antal underskrifter i de forskellige lande afhængigt af antallet af

jeg havde gerne set at tallet var meget højere

hvis det var et borgerinitiativ og der var samlet underskrifter i andre lande også kunne

at de er forpligtet til at tage den men venstre

et område som eu indtil videre ikke beskæftiger sig med og smækker

der suverænitetsafgivelse og så skal vi selvfølgelig se på om vi kan samle det nødvendige flertal i folketinget ellers

ja som ordføreren jo også startede med at sige

altså ind for det repræsentative demokrati vi går ikke ind for at eu skal være en eller anden form for særkategori hvor man uanset hvad der står i grundloven og uanset om

folkeafstemning dermed bliver eu sådan en særdisciplin som vi aldrig nogen sinde får integreret i

område har været at presse regeringen til at danmark skulle være med i så meget som overhovedet muligt og punkt to hvis det er rigtigt forstået

godt se at hvis hele formålet med den her øvelse handler om at man skal have en mere central styring af økonomien i europa

ikke kan forstå hvorfor de ikke må blive spurgt om det altså hvorfor

og sidde og overvåge økonomierne og på den måde betrygge finansmarkederne og lave strammere vilkår for os alle sammen i forhold til hvad vi må som nationalstater

ordføreren spørger om ja vi pressede sådan set regeringen også tidligt i processen til at

gå med i finanspagten eller ej hvorfor

sende det signal til markederne at danmark fortsat vil føre en troværdig

at det forrykker

er det sådan at vi ikke går ind for

bestemmelser taler om formel suverænitetsafgivelse

mellem det nationalstaterne tager sig af omkring

centralt tager sig af må jeg erkende at så forstår jeg overhovedet ikke at man laver den hele ideen er jo at sige til finansmarkederne nu har i større sikkerhed for at landene holder sig inden for nogle nærmere definerede rammer fordi vi har en centralmagt der overvåger

har en budgetlov der viser hvordan

den her mellemstatslige aftale som man så siger at det er så selvfølgelig forrykker det balancen det er jo hele ideen med at lave det

indtrykket af at vi fastlægger nogle strammere regler i europa for hvordan økonomierne skal holde sig inden for nogle sunde rammer men det

mener vi slet ikke noget med det er bare noget vi har påstået og

afgørende i finanspagten er at landene nu forpligter sig til at overholde de spilleregler men det forrykker ikke balancen forstået på den måde

sådan at eu får ny magt

jo ikke noget nyt i

domstolen kan give bøder

i den her aftale og så minder jeg altså også om at der er tale om en mellemstatslig aftale der

union er ordføreren enig i at det er tilfældet

politisk objekt man har så mange gange

det rent faktisk går ud på men hvis ordføreren spørger

vi fra venstres side

det er vores ansvar som folketingspolitikere at være med til

det som mange politikere i europa definerer en finanspolitisk union som

en egentlig finanspolitisk ledelse

at medlemsstaterne ikke kunne blive enige om at gøre det til en integreret del af

nyt hus ved siden af det oprindelige eu hus

set egentlig besvarer spørgsmålet jeg ser ikke

at vi her og nu kan blive enige syv og tyve snart otte og tyve lande om betydelige ændringer

samarbejdet som sådan men igen

gøre at eu kommer igennem krisen

vi er jo ikke igennem krisen endnu det er vi åbne over for og selvfølgelig skal vi definere hvad vi mener men jeg tror egentlig at meget af den debat vi har

nogle overordnede fraser som mere union eller mindre union uden at man så egentlig klart har sagt hvad man mener med det derfor vil vi konkret gå ned og se på forslagene altså om man skal styrke

en finanspolitik som vil skabe flere arbejdspladser er det en finanspolitik som vil nedbringe arbejdsløsheden grunden til at ungdomsarbejdsløsheden

om den her finanspolitik skaber flere

også i resten af europa er at vi har styr på finanserne vi har jo ligesom prøvet det her med ikke at have styr på finanserne det er jo en af årsagerne til

derfor er venstres holdning den at vi bliver nødt til igen at sætte tæring efter næring vi bliver nødt til først

tætnet det her hul i vores skib som jeg var inde på i min ordførertale

som er arbejdsløse i europa

og risikoen for en tabt generation det vil jeg da godt sige helt klart også fra denne talerstol men det der også er signalet til de unge er at hvis ikke vi

være til gavn for dem snarere tværtimod også når vi ser på renteudviklingen som sådan i de enkelte lande så skal vi altså også huske på

der skal også andre tiltag til og det var også derfor min ordførertale var inde på at ja vi skal da for eksempel have langt

vi har i dag hele servicesektoren er dybest set ikke liberaliseret vi skal lave et budget som i endnu højere grad sætter fokus på på forskning og uddannelse

den unge generation og så bliver de enkelte lande simpelt hen også nødt til at gennemføre nogle strukturreformer

til at for eksempel frankrig har så store problemer sammenlignet med tyskland er jo at de netop ikke i frankrig har gennemført de strukturreformer man har gjort i tyskland

med hartz iv så landene skal jo altså også selv gennemføre reformer

den finanspagt vi diskuterer netop i dag

finanspagten skal sikre styr på butikken kontrol over gælden

i europa det er fundamentet og hele forudsætningen for at vi igen skal kunne skabe vækst og arbejdspladser i europa vi socialdemokrater mener ikke at finanspagten er hele løsningen

for en holdbar vækst er at der er styr på økonomien

at der er styr på pengene herhjemme

mindst lige så afgørende for os at de andre europæiske lande har orden i økonomien vores skæbne hænger uløseligt sammen på tværs af grænser i europa næsten en halv million danskere har et arbejde fordi vi sælger varer på det indre marked over tres procent af vores eksport går til andre eu lande med andre ord rammer kriser i europa ikke

de grækere som lige nu kæmper en meget hård kamp for at komme tilbage på sporet men det rammer også arbejdspladserne herhjemme derfor har vi fra starten gjort det klart at europa kan regne med vores støtte til en holdbar og sund økonomi finanspagten skal sikre at alle lande i eurozonen

indgået i bruxelles vi skal så at sige gøre vores hjemmearbejde bedre i fremtiden

nogle hovedstæder men i alle landene man skal ikke undervurdere finanspagten jeg tror faktisk den vil få afgørende betydning

indvarsler en radikalt ny linje i den økonomiske politik i danmark aftalens krav ligger helt på linje med regeringens generelle fokus på ansvarlig økonomisk politik

det er vigtigt at gøre sig klart at det ikke er eu der bestemmer hvor høje skatter vi vil opkræve

det er noget vi bestemmer i folketinget i dag og i fremtiden det finanspagten og eu her siger er at der skal være sammenhæng mellem

en ansvarlighed som vi ikke har lyst til

tog hensyn til særlige danske interesser har gjort det klart fra starten at uanset hvad

ikke ændre grundloven og vi har

på den baggrund regeringens og socialdemokraternes klare at danmark skal deltage i aftalen og lade os omfatte

afgørende for hvordan den økonomiske politik føres fremover

jeg vil gerne bare lige for en god ordens skyld

at vi har den fuldstændig klare holdning at tilslutning ikke vil komme

det har været helt afgørende

om euroforbeholdet og det var ganske enkelt en forudsætning for

helt afgørende for tilliden og fremdriften i dansk og europæisk økonomi

og tro at alle problemer er løst vi er nødt til at kæmpe hårdt for at sikre vækst og nye arbejdspladser men orden i økonomien er en afgørende forudsætning danmark skal være med

danmarks interesse og danmark skal være med fordi vi ved at de allerstørste problemer

løse i fællesskab

første præsidentvalgrunde hvor venstrefløjen til

er mange der håber at han vinder den sjette maj

kritiker af finanspagten som ønsker at genforhandle

hollandske regering sammen på grund af kravene kravene fra eu til nedskæringer her har vi en mulighed for at venstrefløjen kommer til at være med i den

ikke udnytte denne chance hvorfor ikke udnytte denne håndsrækning fra

hoppe ud af af kanen med den konservative angela merkel

valget den sjette maj hvis han gør det hvis socialdemokraterne kommer til magten i frankrig

det betyde at der er endnu en stærk stemme i europa som faktisk skubber på det tog som det danske formandskab også skubbede på nemlig det at skabe flere arbejdspladser skabe ny vækst det er afgørende ikke og det er faktisk også den seneste nu skal man passe på med at tolke

under en valgkamp og konkluderer hvad en fransk regeringen mener inden den

at man skal tage det vigtige med at det er helt centralt at der er tillid omkring den europæiske økonomi

også helt centralt at vi fokuserer

være nogen tvivl om at når det er det det handler om glæder vi os til at få forhåbentlig endnu en stemme om bord som taler det meget klare og tydelige sprog at vi skal have vækst og arbejdspladser

ikke siger at der er ingen grund til at være med

ingen grund til at være med i en konservativ nedskæringspagt når vi har vundet et valg i danmark

investeringsvejen og ikke nedskæringsvejen derfor må jeg også sige at det undrer mig at socialdemokraterne der

og fravælger det europæiske centrum venstre der ellers vender sig imod finanspagten i de her

men jeg kan i hvert fald sige at vi er fuldstændig enige i at vi

regering sagt helt klart

skulle investere jo blandt andet var fordi vi stod på et fundament

hele forudsætningen for at vi i fremtiden i europa vil kunne investere når der er brug for det for at hjælpe folk ud af arbejdsløshed er altså at vi så at sige har gjort vores hjemmearbejde

har soldet pengene op i de gode tider men tværtimod forberedt os på at der kan komme dårlige tider

ikke om at holde med den ene eller den anden i forhold til

skulle genforhandle det handler om at sige at vi har en finanspagt som skal sikre tillid omkring økonomien og det tror vi er den helt afgørende forudsætning så vil vi selvfølgelig gerne og det har jeg heller ikke nogen intentioner om at gøre til et kanebillede stå last og brast med

om at vi skal passe på med at konkludere hvad

ny fransk regering mener inden den bliver valgt jeg troede egentlig

det en valgkamp gik ud på var at finde ud af hvad folk mente men det er måske lidt ligesom

ordføreren pakker det gevaldig flot ind når han siger vi har gjort det klart

socialdemokraterne ikke vil ændre grundloven ja for så skal det

december at kom en konklusion der sagde at det

altså vi kan jo kun håbe på at

det har været vigtigt for den danske regering og for socialdemokraterne da vi begyndte at diskutere det her at det ikke blev en proces som kom til at strække sig over rigtig mange år og det har været hele forudsætningen for den proces vi har lagt op til

hvor markederne har været meget usikre og hvor der er utrolig stor usikkerhed om hvad regeringerne vil gøre og hvad de økonomiske perspektiver er for europa er det faktisk nødvendigt at vi ikke bevæger os ind

meget meget langstrakt ratifikationsproces eller omgørelsesproces

om vi kunne have en folkeafstemning

kunne man jo godt have valgt at udskrive alligevel

men altså sidst jeg så en måling var det

en angst for at spørge borgerne uanset hvad meningsmålingerne siger i øvrigt men når det så er sagt

på sin vis indvarsler nogen ny økonomisk politik i danmark

det kan markedet jo ganske glimrende finde ud af

så presserende at danmark tilslutter

det vi gør for at leve op til det her

som den nuværende regering skrev ind i sit regeringsgrundlag inden det var noget eu foreslog så derfor siger jeg det der med økonomisk ansvarlighed er faktisk ikke fremmed for den danske regering

når det så ikke er en voldsomt ny politik

et nybrud i dansk politik hvorfor skal vi så gå med

to grunde til for det første er der den grund at vi

en forpligtelse til at støtte op om det fællesskab vi er i i europa

til markederne og et signal til vores andre kollegaer

af finanspagten end de øvrige socialdemokrater i europa

at få en finanspagt og en budgetlov der kan legitimere at man i de kommende år

i danmark der fører til måske endda mindre vækst

så i virkeligheden er det sådan at herre jens

socialdemokrater gerne vil flytte ansvaret for den økonomiske politik som man vil føre i danmark ud af landet

socialdemokratiske værdier og socialdemokratiske holdninger som de også kommer til udtryk

med at føre en ansvarlig økonomisk politik

eu som herre per clausen formulerer

styr på den i gode tider og at man ikke som den tidligere regering gjorde giver ufinansierede skattelettelser og solder opsvinget op

er fuldstændig enige om at det er noget af det som er sket

også forskel på den økonomiske politik der blev ført af den tidligere regering og den der

at vi sigter efter en balance er forskel på hvem

socialdemokratisk politik så er vi tilbage ved retorikken fra valgkampen og det er

godt vil jeg gerne sige men

hvor mange unge mennesker skal kastes ud i arbejdsløshed i spanien fordi man forsøger at følge en politik som eu har dikteret før tiden er inde til at der skal investeres i løsninger

som synes at de gerne vil have et svar på hvornår man løser den udfordring

er enig med mig i at den finansielle sektor og den finansielle krise har spillet en afgørende rolle i at skabe den nuværende krise og derfor må man jo stille sig selv spørgsmålet hvornår bliver det socialdemokratisk politik i danmark at kræve at den finansielle sektor er med til at betale for krisen og betale for investeringer i det der kan skabe nye arbejdspladser i stedet for at man vedtager traktater

gjort os til talsmand for at man skal

bruge nogle af de penge som lige nu ligger lidt passivt hen i europa og få dem investeret

ikke fordi vi grundlæggende set mener at man skal tro den hellige grav er vel forvaret og at man ikke skal lave investeringer selvfølgelig skal man det

en hård kamp for en stærkere regulering af finanssektoren

kan tillade at finanssektoren endnu en gang vil få lov til at køre samfundet og vores fælles kasse ud over kanten som man gjorde det sidste gang derfor bliver der faktisk arbejdet meget meget konkret og meget hårdt på at lave regulering i europa

vi har lavet sammen og det er jeg jo selvfølgelig også vi har sagt i danmark

vi siger bare at fundamentet for det er

nyt der er det da min erfaring med eu at hver gang der kommer noget nyt

er medlem af et

ønsker deltagelse i euroen og nu har regeringen skrevet under på finanspagten samtidig

sig imod et samarbejde hvor man i højere og højere grad

gæld og risici mellem landene ønsker ordføreren en

og hvor danskerne således kan komme til at

der skal stemmes om euroforbeholdet

fra socialdemokraternes side synes at det er helt fair at man bruger nogle penge i europa på at omfordele fra de lande

er et godt socialdemokratisk princip om at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder og derfor har vi ikke noget problem med at europa blandt andet omfordeler gennem forskellige fonde fra nogle af de mere velstillede lande til nogle af de mindre velstillede det har været en del af

bruge pengene ordentligt men vi har ikke noget imod

er at sende det meget utvetydige signal at vi godt vil ligge meget tæt op ad den økonomisk ansvarlige politik og at vi har tænkt os at gennemføre den selv om jeg stadig væk

mig frabedt det der med at ligge i ske og andre gode ting vil jeg sige

for os handler det ikke kun om det det handler også om at sige at

i et skæbnefællesskab i europa og det er også psykologisk og politisk vigtigt at vi siger at vi godt vil være med til at støtte

som vi uanset om vi ville det eller ej ikke ville kunne være med i i finanspagten og det er lige præcis de bøder og sanktioner

det er jo danskernes beslutning den står regeringen last og brast om

tidligere under debatten med at man skal passe på med at tolke meldinger i en valgkamp

fra en socialdemokrat efter alle de løftebrud den

over for vælgerne mit spørgsmål der er foranlediget af

har sagt og jeg citerer jeg er imod at eu domstolen skal have magten til at blande sig i landenes finanslov intet parlament kan i mine øjne gå med til at være underkastet en domstol

forfægter det her synspunkt vil det danske socialdemokrati så støtte

andre der måtte have samme holdning

holdning være at det er et helt legitimt synspunkt som man selvfølgelig skal indrette vilkårene i europa efter

tysk ønske om at det han har sagt

den franske valgkamp er cirka lige så selektive og mangelfulde som referaterne af den danske valgkamp men men jeg vil godt sige

stå på mål for hvad han siger vi mener ikke at der med den her finanspagt er lagt op til nogen ændringer som vil betyde at danskerne for eksempel får deres finanslov underlagt en domstol og det er det der er det centrale for os

at vi ikke længere selv kan lave vores finanslov nej

har vi faktisk ikke noget problem med at vi i øvrigt diskuterer vores finanslov eller at vi prøver at lære af hinanden at vi hjælper hinanden på tværs af europa det vigtige er jo at eu ikke er overdommer det er faktisk stadig væk herre thulesen dahl

undertegnede og de andre medlemmer her i tinget som vedtager

afgørende vigtigt at danmark er med i det her for at betrygge finansmarkedernes tillid til

bare et enkelt spørgsmål til ordføreren det er et spørgsmål jeg også

stille diverse ministre jeg har ikke kunnet få noget svar endnu men men jeg har også glædet mig til debatten

klare svar tilbage i efteråret

kørte socialdemokratiet valgkamp på at der skulle laves en kickstart i danmark man kommer til magten man ønsker at lave

som man gjorde det såfremt de regler vi nu underkastes

kommer til magten i danmark og ønsker at lave en kickstart

gøre hvad der passer os at det er alle os i folketinget

meget enkelt det ja har jeg ikke kunnet få fra

der vil jo være forskellige udgangspunkter og det er præcis sådan

som lige nu er i underskudsprocedure at selv om de ligger langt over de grænser der er så er der lavet en plan for hvordan

kommer tilbage på sporet det er derfor det er en lille smule kompliceret at sige præcis hvornår

får lov til at lave kickstarter medmindre

vi sørger for at der er styr på pengene i de gode tider eller at der sker det som i finanspagten kaldes særlige omstændigheder og som altså er en særlig hård krise man rammes af for så kan der dispenseres fra det men det er ikke nogen fribillet det siger jeg helt åbent og ærligt og det heller ikke rigtigt at sige at finanspagten ikke kommer til at betyde noget jeg siger bare at det er en fribillet

en lille smule mindre afgørende i dansk sammenhæng fordi vi på tværs af det politiske spektrum her i folketinget har en opfattelse af at der skal være sammenhæng mellem

men der er ikke mange der for alvor argumenterer for at vi skal bruge flere penge

jeg mener jo at vi i ti år har det sådan at den økonomiske

det er på tide at vi er ansvarlige over for dem som krisen er gået ud over

jeg synes sådan set at vi skylder ikke bare europa og ikke bare den generation

i den nuværende regering blandt andet med støtte fra

bruger vi blandt andet til at afskaffe fattigdomsydelser og andre ting så selvfølgelig er den økonomiske ansvarlighed jo ikke bare én fast ting det

jeg er fuldstændig enig i at det er en af de allerallerstørste udfordringer vi har desværre er finanspagten jo kun en indirekte håndsrækning til de her unge og derfor er finanspagten heller ikke som jeg har

hvis man kun gør det der står i finanspagten hvis man kun skærer ned så kommer europa

over til noget af det der skaber job vi kæmper for at få aktiveret nogle af de penge der ligger i strukturfondene lige nu og som vi havde meget mere brug for at give til den spanske regering så de kunne sætte nogle initiativer i gang for deres unge

er vi fuldstændig enige om og det kører vi på med men det er jo ikke det samme som at sige at finanspagten er ligegyldig

massive investeringer i uddannelse

en tillid til økonomien som giver en rente som faktisk også

ekspansive effekter nogle kickstarteffekter på den måde bidrager den positivt men vi er fuldstændig enige om at vi stadig væk har diskussionen

vil gerne støtte fru rosa lund i den kamp og

det vælger vi at gå ind i fordi det skaber ro om økonomien det giver os den troværdighed som også hjælper renten på vej men vi er jo overhovedet i mål og derfor har vi heller ikke

at der sådan set ikke er noget nyt i den her finanspagt jeg synes dog at det er en nyskabelse

der indføres en bestemmelse om at medlemslandene kan slæbe hinanden for eu domstolen hvis de ikke implementerer som det hedder med et fint ord hvis de ikke gennemfører

stramme budgetregler der skal indskrives i landenes vedtægtslignende lovgivning det er da en nyskabelse

er så magtpåliggende for socialdemokraterne at tilslutte sig

jo også kan medføre at danmark bliver slæbt for eu domstolen hvis vi ikke

som er beskrevet i finanspagten hvorfor er det så fantastisk vigtigt

nyskabelse hvorfor følger man ikke bare de svenske socialdemokrater

i danmark at have styr på økonomien

også allerede i regeringsgrundlaget sammen med vores regeringspartnere indskrevet

er jo en lille smule teknisk men den budgetlov er sådan set også adgangsbilletten til at komme med

har købt en billet til den fest

set godt vil være med til nu kan man diskutere hvor sjov en fest det er lige for tiden

men det er en nødvendig sammenkomst og et sammenhold vi er nødt til

godt diskutere er det magtpåliggende eller ej nej men vi synes det er vigtigt at sende det signal at

op om den her fælles bestræbelse på at få orden i økonomien vi støtter op om at vi kun kan lave løsninger der for alvor virker hvis vi gør det i fællesskab

for domstolen jeg takker for den indrømmelse der ligger i at herre jens joel opfatter den danske budgetlov som en adgangsbillet til finanspagten og at han dermed erkender at de ting hænger sammen det er jo

blevet bestridt andre steder

ikke gennemfører en ganske bestemt lovgivning det er

en nyskabelse det er dog noget nyt det må herre jens joel

jo indrømme og så skal vi have at vide hvorfor det er så vigtigt det har

gerne vil have styr på økonomien det vil vi alle sammen

jo også udmærket er klar over er tanken om en budgetlov

de her ting blev en del

lavet finanspagten dengang vi vedtog at vi skulle have

med tilbagevirkende kraft kunne have forudset hvad der ville ske engang i fremtiden

at vi vil budgetloven

er en mulighed for at leve op til finanspagten

godt tænke mig at vende spørgsmålet om og spørge herre finn sørensen hvorfor det er så magtpåliggende

vi vil også gerne sende det politiske signal til vores europæiske naboer

var der en af mine gode partikolleger som sagde er det ikke lidt

det synes jeg faktisk det er når man kommer med det her beslutningsforslag

ordførere dels for venstre dels for socialdemokraterne stå og prise finanspagten

finanspagten kan for så vidt være ganske glimrende for de lande der helt frivilligt har valgt en fælles valuta

så er man altså også nødt til at have en overordnet fælles finanspolitik og derfor er det ganske glimrende for eurolandene som helt frivilligt er

argumenterne og jeg synes det er manglende respekt for det euroforbehold vi har

man ikke ønsker at have en fælles finanspolitik

er en overordnet fælles finanspolitik

der sidder og siger jamen lad os da bare få underskud på statsfinanserne

havde måske nok ikke støttet den borgerlige regering vi

holde en folkeafstemning

om repræsentativt demokrati men det er

helt i det nære hvilket er meget naturligt men når det kommer til at diskutere eu så er det altså begrænset under valgkampe

om at det her er et signal til markederne jeg ved ikke om man tror at markederne heller ikke hører den debat der foregår i

vi hører kun slutresultatet altså sådan foregår

markederne ser på hvad man rent faktisk gør det gør de

som tyskland altså de har

individuelt på landene jeg synes det er imponerende at man

eller en restindflydelse kan man vel nærmest sige på den finanspolitik der skal føres i danmark men alt andet lige går man altså virkelig virkelig til grænsen her

som vi har i danmark og jeg vil bare sige at dansk folkeparti bestemt ikke kan støtte forslaget og at vi opfordrer

med dansk folkeparti i

er skabelsen af en finanspolitisk union men det er også derfor at det undrer mig at dansk folkeparti kan stemme for budgetloven eller tre fjerdedele af budgetloven som jo er implementeringen af

er imod og et krav som den socialdemokratiske ordfører jo også bekræftede at der lige præcis er i finanspagten danmark skal vedtage en budgetlov hvorfor gør dansk folkeparti det og vil dansk folkeparti ændre budgetloven hvis eu domstolen

er delt op i fire det vi har tilsluttet os fra dansk folkepartis side

regionerne kommunerne og staten og hvordan budgetterne skal overholdes her det er en politik som vi selv har været med til at føre i ti år så selvfølgelig siger vi ja til det det vi ikke støtter er faktisk det der har lige præcis med finanspagten at gøre og det vil vi ikke støtte under nogen omstændigheder man taler så flittigt

venstres og socialdemokraternes side om at en budgetlov jo er noget vi har ønsket længe så kan man jo tænke hvorfor kommer den

meget enig i den betragtning men den del af det der har noget med finanspagten at gøre

til almindelige hårdtarbejdende mennesker det så vi med efterlønsforringelserne det så er vi ved halveringen af dagpengeperioden det der bare undrer mig er at dansk folkeparti sikrer at finanspagten kan blive implementeret i danmark for uden en budgetlov

en implementering af finanspagtens politik

stemmer vi imod det vi har været med med til at lave af aftale er i forbindelse med overholdelse af budgetterne for regioner for stat og kommuner en politik som vi har været med til at føre ti år men vi stemmer stemmer imod

eu indgår en finanspagt

eus økonomiske samarbejde

endelig kunne man jo så spørge om dansk folkeparti har en alternativ

eurolande i de lande som har valgt en fælles valuta synes jeg

legitimt at man vælger en fælles overordnet økonomisk politik man har en fælles valuta man er altså også nødt til at have en fælles overordnet finanspolitik

som jeg simpelt hen ikke forstår i forbindelse med finanspagten og i forbindelse med de her signaler til markederne og jeg ved ikke hvad er at et land som danmark

med i det det mener jeg er uforståeligt

afhængige af at europa fungerer

dengang finanskrisen startede startede den sådan set med en boligboble i usa

usa canada vi har jo mange handelspartnere tænk nu hvis det ændrede sig skulle vi så være mere ligeglade med hvordan

så er der ikke flere bemærkninger til dansk folkepartis ordfører så er det

vi at tilslutte os finanspagten

målet med den er at genskabe tilliden til at der kan føres en ansvarlig og stabil økonomisk politik i europa kun sådan kan vi stoppe gældskrisen og på længere sigt forhindre en

gentagelse af den nuværende gældskrise det er afgørende for danmark at vi får styr på økonomien i hele eu finanspagten bliver nu den rettesnor som markederne dømmer os alle efter uanset om vi er med eller ej det er en forudsætning for vækst og nye job at der er styr på økonomien vores økonomi er afhængig af at den europæiske økonomi

vi har brug for at vise omverdenen herunder ikke mindst finansmarkederne at vi har i sinde at føre en ansvarlig økonomisk politik med finanspagten skaber vi budgetdisciplin i eu og vi øger presset for at nationale politikere lægger og overholder økonomisk holdbare budgetter man kan jo sige at alle nu skal praktisere det de prædiker og de skal gøre det hjemme i deres egne nationale parlamenter vi er afhængige af hinanden i europa hvad enten vi vil det eller ej derfor har vi brug for at kunne stole på hinanden den solidaritet og tillid bliver med finanspagten fulgt op af et solidt

disciplinkontoen det er nødvendigt med finanspagten følger at vi nu kan have tillid til at vi har en fælles forståelse af

er nødt til at føre en ansvarlig økonomisk politik

i stand til at hjælpe hinanden skulle vi komme ud for særlige problemer derfor går vi i radikale venstre ind for at folketinget påtager sig sit politiske ansvar og vedtager at

tilslutter sig aftalen præcis som når vi vedtager finanslove og som når vi senere skal vedtage en budgetlov

det er her vi skal tage debatterne her vi skal vise konflikterne og her vi skal vedtage lovene og tage det politiske ansvar

ordføreren siger at at solidaritet og tillid skal præge samarbejdet

solidaritet og tillid der har præget samarbejde mellem eu og eksempelvis grækenland og italien i de meget direkte indgreb der har været uagtet om de har været nødvendige eller ej

ordføreren om hun mener at eurozonen med finanspagten har tilstrækkeligt med værktøjer til at håndtere fremtidige kriser og hvis ikke

udligning af gæld imellem landene udligning af skat

har nødvendigt at fylde op på disciplinkontoen fordi det jo netop med tilfældet grækenland og italien har været sådan at vi ikke har kunnet have tillid til de meldinger der blev givet det er nogle af de konsekvenser som

og vi andre også går igennem nu det er en af grundene til at vi har forhandlet finanspagten på plads for netop at undgå en udviklende gældskrise i særlig

nødvendigt også at fylde op på disciplinkontoen og jeg

må tiden vise jeg tror at finanspagten er

nu fordi

den helt konkrete fylder op på disciplinkontoen vi skal hvert år

klare forudsætninger og alle skal tage de her regler med hjem i deres nationale parlamenter det tror jeg også kan være med til at skabe en

i forhold til medejerskabet til den økonomisk ansvarlige linje i europa hvad

enig i men jeg er noget utilfreds med ordførerens

ser man på dannelsen af en egentlig finanspolitisk union med ledelse udligning af gæld udligning af skat og arbejdsmarkedspolitik

et redskab til derefter skal vi jo have gang i vækst og beskæftigelse

mange af de ting der foregår allerede nu men som ikke får så meget opmærksomhed handler om reformerne af det indre marked grøn omstilling

er i fuld gang og det er det vi sådan set skal

vinkler men en ting synes jeg alligevel presser sig på for det vi i dag står over for at skulle vedtage er jo en bemyndigelse til at eu domstolen får mulighed for at afgøre om den budgetlov som et flertal i folketinget formentlig vedtager på et senere tidspunkt er god nok det vil sige at vi jo faktisk

alvorlig sag som i virkeligheden også et eller andet sted

det er jo i øvrigt fuldstændig almindelig praksis som har gjaldt

at her skal eu domstolen have

men mener fru sofie carsten nielsen alligevel ikke det er noget mere omfattende når det er en lov som handler om hvordan man regulerer og styrer økonomien i danmark

det danske folketing faktisk ikke lave den lov præcis som vi vil fordi den skal kunne komme igennem eu

som skal sikre det det er her ansvaret

at den økonomiske linje bliver fulgt ligger nu har vi lavet nogle fælles spilleregler

med finanspagten i eu så vi hele tiden taler sammen og er obs på hinanden

linje er lagt for hele europa fordi vi er afhængige af hinanden i hele europa jeg er ikke bekymret for at den rolle domstolen spiller skal gå over gevind tværtimod synes jeg det er rigtig godt at vi har nogle europæiske institutioner vi kan benytte os af domstolen kan gå ind når det gælder

vi overhovedet indfører den her lov for det er det vi har forpligtet os til

i fremtiden at man ved

jeg gerne høre ordføreren om ordføreren er enig med mario draghi formanden for den europæiske centralbank når han om finanspagten siger den såkaldte finanspagt er faktisk en stor politisk bedrift det er det første skridt mod en finanspolitisk union det er en traktat hvor landene afgiver national suverænitet for at underlægge sig fælles finanspolitiske regler det er særligt bindende for at vise at man er parat til at acceptere overvågning og det sker ved at indføre reglerne i egen primære lovgivning så de ikke er til at ændre er ordføreren

upo altså et uidentificeret politisk objekt jeg underkender på ingen måde at finanspagten er forpligtende det er sådan set hele ideen med det at vi skal kunne lægge en ansvarlig økonomisk linje i europa det har vi brug for for vores økonomier hænger sammen vi er i dansk økonomi afhængige af at der også bliver ført en ansvarlig økonomisk politik

vi ikke komme fremad og skabe vækst og beskæftigelse vi kan ikke sådan tage skibet og sejle ud i atlanten

er allervigtigst for mig så det er et forpligtende samarbejde

det skal bruge de samme ord som

det ikke er afgørende om det er en finanspolitisk

det er er da interessant for fremtidens økonomiske politik og fint at vi har fået det på bordet finanspagten forpligter

økonomiske politik som den finanspolitiske union i eu kræver det

en fuldstændig anderledes opfattelse

en mellemstatslig aftale som vi er blevet enige om med de andre deltagende regeringer i

lande i europa som er med i den her finanspagt der sidder ikke

vi har selv været med til at indgå den her aftale fordi vi tror på at den er god for dansk økonomi og for europæisk økonomi og at de to ting

det stort set ikke rigtig betyder noget vi gør bare nu det som vi allerede har forpligtet os til det betyder ikke rigtig noget til i den anden boldgade

meget svært for mange danskere der sidder og lytter til den her debat at finde hoved og hale i

det eksempel som jeg også tidligere

som finanspagten medfører

og gældsætning med yderligere overforbrug og gældsætning det er en forudsætning for vækst at der er styr på økonomien det er det den danske regering

til den her kickstart nu det er inden for rammerne men det er klart at det skal der være en ansvarlig økonomisk politik for at kunne gøre og det er også det

frygte at i virkeligheden var en gang politikersnak

om at snakke sig ud af spørgsmålet var det et ja eller nej altså tilbage i efteråret to tusind og elleve

en ny regering til man kravler ned fra toppen af

på et tidspunkt hvor

så stiller jeg bare det stilfærdige spørgsmål

afstedkommet af finanspagten som vi har til behandling her i dag

have haft betydning for en kickstart ja eller nej

er mange danskere der egentlig tænker ok det giver

den strukturelle saldo altså det lange og det korte sigt jeg er sikker på at det nok skulle være gået men det er jo et lidt hypotetisk spørgsmål i og med at vi står her nu nu og gennemfører

ordføreren har en rigtig opfattelse af årsagerne til

jeg forstod på ordføreren at det ligesom var gælden der var årsag til krisen

at statsgælden i eurolandene var på vej ned at spanien og irland stort set ikke havde nogen gæld førend krisen slog igennem i 2008 det er vel lidt vi er enige om

årsag og virkning men mit spørgsmål som jeg så også meget gerne

meget kort mener ordføreren at finanskapitalen i verden i dag har fået for meget magt eller at finanskapitalen

det bakker jeg fuldt og helt op om det er noget af det økonomiministeren arbejder på fuldt tryk

man godt sætte ind nogle steder for at forbedre reguleringen og kontrollen på det her område jeg er helt enig med spørgeren

analysen af hvordan finanskrisen startede ikke desto mindre er det da et faktum at gældsætningen og de manglende reformer i nogle eu lande har gjort at tilliden er forsvundet at tilliden er

man sig yderligere det er jo det der sker

til de her økonomier så kan man ikke låne nogen steder og så bliver det rigtig rigtig

til at få en bund

fremskynde den her gældskrise yderligere det er det finanspagten handler om ellers kan man ikke låne penge og

og kan få stabiliseret sin økonomi

det er ordførerens opfattelse at krisen opstod fordi man i en række lande ikke har sørget for at skære ned på pensionerne til folk fordi man ikke har sørget for at fyre

man ikke har sørget for at vedtage noget lovgivning der griber ind i overenskomsterne og sænker mindstelønnen

rammer den brede befolkning i en række europæiske lande det er bare for at

det drejer sig om at begrænse finanskapitalens magt så vil jeg bare spørge hvad er det så for nogle forbedringer der ligger i i finanspagten

indhegne og begrænse finanskapitalens magt eller er det tværtimod sådan at en tiltrædelse

hele ideen med den netop er at sikre ubegrænset magt til finanskapitalen man taler

de skrappe nedskæringer der rammer europas befolkninger og også den danske for

man jo ikke som jeg sagde før kan løse

hvis man ikke reformerer og får genskabt tilliden

gældskrisen det er det finanspagten handler om den handler ikke om en hel masse andre ting den handler om

få genskabt tilliden til europæisk økonomi

er foretaget siden valget men jeg tror

regeringen og ordføreren også går ind for kunne man ikke have foretaget den kickstart

er en ansvarlig økonomisk politik

på sporet også inden for finanspagtens rammer men om den lige præcis kunne være gennemført

give en tilladelse til at lave en kickstart

ser sådan og sådan ud er gode nok

skal lige spørge nede i eu først for

vi står lige nu midt i en europæisk krisetid der ikke er set magen til siden nitten trediverne men i dag er de europæiske økonomier flettet sammen på en måde der måske gør krisen endnu værre vi har en økonomisk krise

finanssystemets kollaps og forværret af en række landes uansvarlige politik vi har brug for konkrete løsninger

nej det er et realpolitisk værktøj og vi tiltræder den fordi de fælles spilleregler der blev nedskrevet i stabilitets

vi tiltræder den fordi vi lever i en verden hvor der er kontant afstraffelse af markederne med rentestigninger til følge hvis den politiske tillid

det kan man diskutere men det er virkeligheden specielt finansmarkederne er håbløst underbeskattede og underregulerede og det er en del af den samlede

vi kan ikke vælge at se passivt til at andre europæiske økonomier sejler

danske arbejdspladser og dansk økonomi finanspagtens budgetdisciplin er nødvendig men den gør det som sagt ikke alene to andre ben er nødvendige for at vi ikke ender med at kvæle væksten

med at gentage de finansielle og spekulative boblekriser

vi kan ikke være ligeglade med hvilken type vækst

må ikke være baseret på spekulanters tilfældige omgang med derivater

skal tværtimod bidrage positivt til at beskytte klima miljø natur vand og ressourcer og den skal sikre job til de fire og tyve millioner europæiske arbejdsløse

er det i spanien hvor hver anden ung er arbejdsløs og hver femte eu borger under fem og tyve år er uden job

og fremmest de enkelte medlemslande der har ansvaret for arbejdsmarkedspolitikken og jobskabelsen men ligesom rod i økonomien skal udløse kritik landene imellem skal manglende vilje til at skabe job og bæredygtig vækst også gøre det

sammenbrud ét sted har det betydning for resten af europa med finanspagten lover vi budgetdisciplin men også at være solidariske med hinanden her er finanspagten et værktøj

lidt svært ved at finde ud af om sf vil have euroen eller ikke vil have euroen det kan være at ordføreren kan afklare det men det

til euroen lige så mange gange vil jeg gerne svare klart og tydeligt som jeg har gjort det mange gange før at vores

holdning til euroen er uændret finanspagten støtter vi op om fordi vi i forvejen har lovet hinanden i europa

at danmark og regeringen skal sende det signal at vi bliver nødt til at holde orden i vores

vi mister danske arbejdspladser og det kan være at df er ligeglad med det men vi mister danske arbejdspladser

vi får styr på underskuddet og hvis ikke vi får styr på økonomien

at jeg samtidig siger at budgetdisciplin skal suppleres

er nogle tiltag som vi i forvejen er gået med til og det er jo ganske rigtigt jeg har siddet i europaudvalget nu i tre fire år eller sådan

to år har tiltrådt mere og mere i europaudvalget i forhold til at give mandater og det er i forhold til det europæiske semester sixpack

hvis man siger nej til euroen hvilket jeg formoder socialistisk folkeparti gør

under de aftaler vi har indgået med hinanden i europa

hvor meget underskud man har hvor meget gæld man har

i spanien er renten steget rigtig rigtig meget med manglende investeringer til følge og deraf manglende arbejdspladser og større arbejdsløshed blandt de unge

derfor går vi med til det vi synes er nødvendigt men vi har

som danskerne har stemt

efter alle detaljerne men der er en ting jeg synes alligevel er

sf har jo altid haft den politik at man var kritisk over for ømuen og euroen

slap regulering af finanssektoren og alt for snævre

at finanspagten jo bare bygger oven på det der eksisterede betyder det så ikke at sf nu støtter at man effektiviserer gennemførelsen af den politik som man i grunden altid har været imod nemlig den som har ligget i den økonomiske

budgetdisciplin over alt andet

holde vores finanser nogenlunde i orden

fleksibilitet til at have et vist underskud det andet

og det tredje ben handler om regulering

parallelt univers hvor de her ting ikke var til stede og

var underlagt markedernes

kreditvurderingsinstitutter og private virksomheder kan nedgradere hele landenes økonomier men det er bare den virkelighed vi er i og vi bliver nødt til at forholde os til at markedernes tillid eller mistillid kan ødelægge et helt lands økonomi det bliver vi nødt til at forholde os til

det er en effektivisering af den budgetdisciplin som sf tidligere kaldte rigid og mente faktisk var forkert men hvordan kan man støtte at noget man er imod bliver mere effektivt

må jo sørge for at få nogle flere indtægter hvis man vil bruge flere penge og det kan man godt gøre inden

for finanspagten det bestemmer man jo udelukkende selv

det vi har kritiseret før og som vi stadig væk vil have på bordet er at det gør det ikke alene at man sparer og at man

for at overholde sine budgetter gør det ikke alene det er nødvendigt med det andet ben om at man så skaber sig det råderum til at foretage investeringer det skal også være til stede og den kritik

ikke lå inden for ømuen står vi jo ved

gerne vil supplere finanspagten med en vækstpakke som blandt

skriver under på finanspagten

vi nu taler om hjælp er fru lisbeth

fordi nogle af de her lande ikke havde styr på deres økonomier og det blev så forværret af finanskrisen

sejler økonomien fordi man har haft en boligboble af dimensioner en boligboble som er resultatet af liberaliseringer som højrefløjen

vi ser boligbobler rundtomkring som har forværret den her krise i grækenland har det været en blanding af korruption og dårlig regeringsførelse

situationer i de forskellige lande og der skal ryddes op der skal ryddes op hvis man har overliberaliseret der skal ryddes op i et korrupt system i dårlig regeringsførelse og så videre men det jeg

der skal styr på pengene i de her lande men så skal vi også

nogle vækstinitiativer så vi sammen kan komme ud af krisen

vi har en europæisk stabilitetsmekanisme som er oprettet for at sørge for at

der er penge under de her landes økonomier så renten ikke eksploderer yderligere det er jo noget andet end

vi har en europæisk lånemekanisme der skal sørge for at er kapital til rådighed så renterne

stiger til uanede højder det var det ene spørgsmål det andet

os selv og det er noget vi gør for vores egen skyld

en af grundene til at den her undren

at ordføreren nu står og siger at det var

derfor vil jeg gerne høre ordføreren om

stadig er enig i den kritik som

sfs hjemmeside i to tusind og ti stod at sf hele tiden har været kritisk over for de liberalistiske spilleregler som er knyttet til euroen med rigid budgetdisciplin slap regulering af finanssektoren og alt for snævre muligheder for sociale hensyn grønne investeringer og jobskabelse er ordføreren stadig

ja at på det samme spørgsmål

er nok fokus på arbejdsmarkedspolitiske tiltag på vækst på regulering af finanssektoren og så videre vi har aldrig været imod at der skal holdes hus med pengene at man skal man skal have nogenlunde det ind i kassen som man skal bruge igen

prøve på det hvis man vælger det

man kan genoverveje nordsøaftaler man kan gøre rigtig rigtig mange ting det handler om at de penge man skal bruge

der er tre ben i løsningen af europas

det er det vi diskuterer i dag det andet er finansiel regulering så vi prøver at undgå fremtidige boblekriser

at sf er imod

krav om budgetdisciplin men mener men mener det var en fejl at de ikke blev fulgt og nu ønsker at rette op på det ved at indføre en en strammere

om ordføreren ikke kunne forklare hvorfor den her ændring er sket altså skyldes det at vi nu har fem og tyve millioner arbejdsløse i eu skyldes det at vi har en ungdomsarbejdsløshed på tolv procent

i danmark at man lige pludselig skal hoppe med på den politik man ellers var imod eller er det fordi der lige pludselig i finanspagten er blevet gjort op med de her liberalistiske regler som sf er imod

igen og det vil vi gerne støtte op om igen

poor’s og andre private ratingbureauer har

man kan beklage at markederne reagerer på en måde så renterne kan stige til vejrs men det er virkeligheden vi

finanspagten vi har brug for den tillid til europæiske økonomier igen

brug for at sætte en streg under at de aftaler vi laver skal vi også overholde

i fortiden vi siger så at de sociale hensyn

ved siden af vi har en finanspagt

så skal vi have nogle tiltag ved siden af der supplerer med vækst sociale tiltag grønne tiltag finansiel regulering og så videre og det er det samlede billede man skal kigge på men finanspagten handler kun

skulle tage den her debat i salen og forklare sfs position

sandt for dyden ikke nemt

jeg tror at det er deltagelsen i regeringen der har været dyr

hen skullet ændre så mange punkter i sin politik at det kan være svært for en ordfører at finde ud af hvordan

det afstedkommer så her i dag at vi får at vide på den ene side i et svar at finanspagten

noget med euroen at gøre finanspagten har ikke noget med euroen at gøre lidt

tillid til de europæiske økonomier

finanspagt vi diskuterer i dag har at gøre med eurolandenes behov for at lave en mere central styring fordi finansmarkederne ingen tiltro

at man kan styre tingene politisk hvis ikke man har en stærkere centralstyring når man har den fælles valuta det er jo hele baggrunden for det

at finanspagten ikke har noget med euroen at

det har også noget at gøre med england og sverige og så videre vi er flettet ind

sverige bliver påvirket af eksportmarkedet og hvordan det ser ud i europa det gør vi også vores økonomier er flettet ind i hinanden og derfor er både euro og ikkeeurolandene med

handler om tillid til europæiske økonomier

mange der har med det her at gøre ser jeg må sige at

tidligere tysk udenrigsminister fra de grønne

har beundret meget

jo her på et møde kun europa har haft et strukturelt problem ved at komme ud af finanskrisen vi har en fælles valuta men ikke en fælles finanspolitik og ingen fælles regering det gør hele forskellen han fortsætter lad os forberede os bedst muligt til fremtiden enten skaber vi større centralisering af magten i europa

dermed har en stærkere central styring af økonomierne i eurozonen så er det at mistilliden er der så er det man får de her problemer

men man kan ikke sige at det kun har

tyskland har stået meget stærkt igennem lang tid andre eurolande har stået svagt danmark og sverige og england er også en del af det her så jeg mener bare at man ikke

var en lidt hurtig tudse der slap ud og

hvis man gennemlæser de indledende bemærkninger ser det er tydeligt for enhver at der er en meget tæt sammenhæng

det jeg vil diskutere er jo

om én ting markedernes tillid det er så en pæn måde at sige på at den handler om at vi må underkaste os finanskapitalens trusler

hvordan vi udtrykker os om det men vi

den finanspagt handler om så siger ordføreren gentagne gange at der skal to andre ting til

så spørger jeg ordføreren hvorfor har socialistisk folkeparti så ikke udnyttet deres position og magt i regeringen til at sikre sig at regeringen ikke skrev under på den her finanspagt førend de to andre ting var på plads førend vi havde fået den finansskat

at der skulle ske noget i forhold til job hvorfor har man ikke betinget sig

økonomi til europæisk økonomi til eurolande ikkeeurolande og det er det den handler om vi

nogle fælleseuropæiske løsninger på hvordan finanskapitalen skal reguleres ud over de tiltag der allerede er i gang og som vores egen

minister hernede også har været i gang med med kapitalkravsdirektiv

at reagere

en række økonomier med specielt

tyskland og frankrig i spidsen har reageret og sagt at der skal ske noget nu vi er under total nedsmeltning og det kommer til at påvirke

den tillidskrise som begyndte at eksplodere skulle der sættes prop

det vi gør med den her vi siger så

af derivater og så videre ved siden af det igen ligesom der står i det danske formandskabs program skal vi se på hvordan vi kan skabe initiativer der sikrer vækst og arbejdspladser

om finanskapitalens tillid til vores økonomi det er jo det det handler om det er jo det man underkaster sig men

ikke fået svar på mit spørgsmål jeg er nødt til at prøve en gang til hvis ordføreren er enig med enhedslisten og en masse andre i at der skal gøres noget for beskæftigelsen og at vi skal have reguleret finanskapitalen hvorfor har man så ikke betinget sig

kun handler om og så siger jeg finanskapitalens tillid men

til landenes økonomi hvorfor har man ikke betinget sig

der ligger i den her finanspagt de to andre ting

jeg synes

og vi finder ud af på vores måde hvordan vi finder

rigtig godt samarbejde og vi har sagt at nu fokuserer vi på

fokuserer vi på job og vækst som der står i formandskabets program

har fyldt rigtig meget på de seneste

hvor man kan lave intelligent regulering

vi synes det går rigtig godt og i den rigtige retning

et overdrevet offentligt forbrug irland og spanien havde gode offentlige finanser før krisen eurolandenes gæld var på vej ned indtil to tusind og otte hvor bankpakkerne fik skatteborgernes gæld til at eksplodere krisen blev udløst af de internationale finansmarkeder krisen er et resultat af tredive års nyliberalistisk afregulering af finanskapitalen og en uansvarlig borgerlig økonomisk politik med ufinansierede skattelettelser til de rigeste statsministeren sagde i starten af ugen på et møde

kommissionens formand barroso at eu

på sin plads at sige jo eurokonstruktionen er en af skyldnerne i den nye nuværende krise det er europolitikken der tvinger eurolandene i hænderne på finansmarkedernes mavefornemmelser fordi de ikke længere kan få hjælp af deres egen nationalbank det er europolitikken der dikterer en og samme økonomiske politik for vidt forskellige økonomier med det resultat at sydeuropa lige nu taber til tyskland et tyskland hvor man har afskaffet mindstelønnen med det resultat at millioner af fattige arbejder og stadig er fattige eu landene konkurrerer lige nu på laveste fællesnævner finanspagten skal forestille at hindre fremtidige kriser men vil finanspagten virkelig det

været bedre stillet med en budgetlov der dikterede automatiske velfærdsnedskæringer da krisen satte ind

folkeskolerne hospitalerne og uddannelsessystemet var blevet forringet fordi spekulanterne havde fået champagnen galt i halsen på finansmarkederne svaret er selvfølgelig nej skal vi løse krisen

vi brug for at beskatte og regulere finansmarkederne vi har brug for at skabe arbejdspladser og investere i fremtiden så vi ikke bare

men det gør finanspagten ikke finanspagten er ikke alene

forkerte økonomiske medicin til at løse krisen den er også en fuldstændig kaotisk og ugennemtænkt pagt

med finanspagten binder vi os blindt til at tilrettelægge vores økonomi efter en regnemetode der år efter år har ramt forkert siden to tusind og fem har eu udregningerne i gennemsnit regnet tyve milliard kroner forkert alene i to tusind og syv regnede europa kommissionen fyrre milliard kroner forkert på danmarks økonomi altså en fejludregning på mere end to efterlønsordninger regeringen påstår at danmark fint lever op til finanspagtens krav

ser det straks værre ud her halter danmark langt bagefter med drøje nedskæringer i horisonten til følge ifølge statsministeren har hun en aftale med

kommissionen om at det er danmarks udregninger der vil gælde

vi så bare håbe at embedsmændene i eu kan huske det til næste år om to år om tyve år eller om tredive år for nogen skriftlig garanti har danmark desværre ikke

vi må håbe at folketinget bliver klædt på til at tage den komplicerede talkrig der kommer til at vente fremover finanspagten binder os ikke til budgetdisciplin

vi vil aldrig lave ufinansierede skattelettelser

imod finanspagten er det ikke fordi det er en gældsbremse

er budgetloven her indføres automatiske nedskæringssanktioner mod kommuner og regioner overskrides budgetterne findes der ikke nye indtægter fra de mest velhavende nej der skæres ned på kernevelfærden

ikke bare en usolidarisk politik det er en politik der ifølge økonomer verden over vil forværre krisen det er en politik der lige nu skaber recession i spanien og grækenland i budgetloven gøres de økonomiske vismænd til smagsdommere over folketingets økonomiske beslutninger og skulle folketinget komme på andre tanker kan eu domstolen skride ind og idømme danmark bøder det er så grotesk at en beslutning i folketinget der vender sig imod finanspagten vil medføre en dummebøde på en

milliard kroner fra eu domstolen på europaudvalgets høring om finanspagten sagde nationalbankdirektøren at det er på vej i europa er en bureaukratisering af den økonomiske politik jeg må desværre erklære mig enig økonomien er med finanspagten ikke længere noget der vedkommer befolkningen derfor stemmer enhedslisten imod finanspagten og derfor kræver enhedslisten en folkeafstemning om finanspagtens

gange i dag midt i en historisk økonomisk krise en krise der har vist at danmark gjorde klogt i at holde sig inden for eu men uden for eurosamarbejdet og i at føre en selvstændig økonomisk politik der betyder at danmark i

noget bedre end vores naboer i syd

tilslutning til finanspagten som vi behandler i dag er et skridt væk fra de kloge valg

har med denne pagt ikke afveget fra sin vej mod stagnation og faldende velstand og en underskrift på pagten er derfor langt fra et værn mod fremtidige kriser det bedste værn mod økonomiske kriser er folkevalgte

og som gør det de siger juristerne i justitsministeriet har fundet frem til at finanspagten ikke kræver en dansk folkeafstemning det er ikke overraskende men i liberal alliance mener vi fortsat at regeringen burde spørge danskerne i denne sag med finanspagten afgiver vi politisk suverænitet danmark lægger sig i ske med euroen og med den finanspolitiske union

med krisen som afsæt en finanspolitisk union som danskerne med statsministerens egne ord allerede har sagt nej til da de sagde nej til euroen det er vores holdning i liberal alliance at danskerne fortsat skal kunne stemme sig til den økonomiske politik de ønsker det er det vi kalder demokrati det er den direkte kontrakt mellem de nationale parlamenter og befolkningerne der sættes på spil med finanspagten når der på denne måde lægges luft ind

vil borgerne reagere det kan blive en alvorlig udfordring for eurosamarbejdet men også for den kerne i eu

og fredsskabelse eu skal i denne situation fokusere på de aktiviteter der skaber værdi det nytter ikke noget at bruge tid på tobinskat flyafgift legetøjsdirektiv formålsløs omfordeling af penge mellem medlemsstaterne og opsendelse af luftballoner med forhåbninger om grøn vækst eurozonen bevæger sig nu mod en situation hvor gæld og risici deles landene imellem

hvor krævementaliteten råder og hvor ansvar og penge fordamper som dug for solen nogle borgerlige tænker måske at finanspagten kan fungere som et værn mod uansvarlige regeringer men historikken for forsøg på styring af finanspolitik i eurozonen viser at lande med et kortsigtet perspektiv vil krybe udenom mens dukselande herunder danmark vil lægge sig i selen for at gøre som der bliver sagt ved at skrive under på pagten indskrænker vi vores mulighed for at agere i en foranderlig verden for uanset at principperne i finanspagten

kan ingen regler tilbyde en effektiv styring af finanspolitikken i eu landene fra nord til syd

må samarbejdet udvikle sig til en egentlig finanspolitisk union

ikke om det i danmark men det gør man højt og tydeligt i andre eu lande en finanspolitisk union vil indbefatte en egentlig euroregering samt udligning af arbejdsmarkedsregler skat gæld og risici

bytte selvstændighed og suverænitet for en deltagelse i en sådan finanspolitisk union jeg mener det ville være et ringe bytte alligevel mener både s r k og v at danmark burde opgive sit euroforbehold og gå helt ind i samarbejdet angående finanspagten

er argumenterne for deltagelse tyndbenede danmarks skæbne er tæt sammenslynget med de andre eu landes ja det er korrekt men vi klarer os bedst ved at navigere frit og tage ansvar vi skal sende et signal til markederne ja det gør vi ved at føre en ambitiøs økonomisk politik ikke ved at skrive under på et stykke papir danmark har en forpligtigelse over for europa danmarks underskrift på finanspagten redder ingen vi tager bedst ansvar ved at holde styr på vores egen økonomi og sætte fokus på det værdiskabende samarbejde i eu frem for at deltage i al den bragesnak der trækker europa nedad liberal alliance vil

vi vil sætte fokus på dansk konkurrenceevne men vi vil ikke sige ja til finanspagten finanspagten løser ikke de strukturelle udfordringer i sydeuropa finanspagten løser ikke de iboende problemer der ligger i at lande med forskellige forudsætninger og kulturer deler valuta finanspagten tager ikke hensyn til det banale faktum at europa består af nationalstater hvor der afholdes valg finanspagten er et forsøg på at løse

vælge at tage fornuftige initiativer på egen hånd helt uden overvågning og ansvarsfraskrivelse liberal alliance kan ikke

at vi også er enige om at vi skal have en folkeafstemning

er jo godt nok men jeg forstår

en økonomisk politik under ordet budgetdisciplin som liberal alliance

fyre tusindvis af offentligt ansatte for

formodningen om at der kommer en masse vækst så så hvorfor er man egentlig så utilfreds

økonomiske indhold for det er vel rigtigt forstået at liberal alliance er enig i de økonomiske principper der ligger

hvordan man løser de økonomiske problemer nemlig gennem nedskæringer og

vi ønsker at danmark skal navigere frit og kodeordene her er frihed

faktisk mener vi i liberal alliance at borgere i et demokrati skal kunne stemme sig til den politik de ønsker også selv om det så skulle være en anden politik

jo et instrument til at sikre budgetdisciplin i alle eu landene eller i hvert fald i alle de lande man kan få til at skrive under

at udøve budgetdisciplin i form af nedskæringer i den offentlige sektor og fyring af offentligt ansatte

alt det som vi ved den her budgetdisciplin dækker over så det må da alt andet lige gavne liberal alliances økonomiske synspunkter at den her finanspagt kommer igennem

ikke er nogen rationelle argumenter for at tiltræde finanspagten de argumenter vi hører fra tilhængerne af finanspagten når vi diskuterer det her

klubben at ville sende et

føre en ansvarlig økonomisk politik og en vækstpolitik

det scenario at de sydeuropæiske lande ikke havde været med i euroen men

et vink med en vognstang til politikerne i de lande om at de skulle føre en ansvarlig økonomisk politik det faktum at

har gjort at politikerne er blevet lullet i søvn der kunne tale for at

træffe de nødvendige økonomiske beslutninger

fordre en mere ansvarlig politik

finanspagten ind som en form for buffer

reagere på de reagerer jo allerede på det i sydeuropa og

forvente at danskerne vil reagere på det det er derfor jeg siger at en ansvarlig økonomisk politik også over tid altså

samarbejde mellem de folkevalgte politikere og

med sig når det handler om de sydeuropæiske

føre en uansvarlig politik

det er den ene del af det store problem europa står i i dag

en grundholdning vi konservative mener at der eksisterer et bånd der knytter fortidens generationer

har en forpligtelse til at overlevere et samfund til

selv overtog derfor foreslog det konservative folkeparti også for to år siden som det første parti i folketinget at der skulle vedtages en budgetlov så nutidens politikere

at lave en mellemstatslig aftale om på økonomiske område også kaldet finanspagten for danmarks vedkommende vil det

beslutningsforslag som vi behandler i dag

har lavet en god aftale med regeringen om det er sund fornuft

en uhæmmet gældsætning

de røster der påstår at man ikke kan stimulere økonomien

derfor har penge at gøre godt med når krisen kradser det var blandt andet

sammen med dansk folkeparti hvor danmarks nettogæld da reduceret til nul

danmark i en meget alvorlig situation

altså mulighed for

for at stimulere økonomien dog må underskuddet ikke være større end nul procent målt i strukturelt underskud og det synes vi er

grund til at forpligte danmark yderligere til det er

vælgerne derfor

har været løftebrud på løftebrud

levet op til det de havde lovet og at tiden

uforpligtende hensigtserklæringer til nogle bindende mål derfor synes vi det er helt og aldeles på sin plads at der nu kommer en aftale hvor man viser omverdenen at man har tænkt sig at føre en ansvarlig økonomisk politik

troværdighed om den førte politik uanset hvem der har regeringsmagten vi

tilhængere af at der kommer en sådan udvikling på europæisk plan

havde set at alle syv og tyve lande havde været med jeg tror

vi selvfølgelig meget kede af at storbritannien og tjekkiet

tilslutte sig finanspagten

hvad der egentlig var konservative grundtanker eller grundværdier og jeg kunne forstå at det var

generationer og at man skulle have orden i pengesagerne synes

der er et misforhold mellem den indledning

i virkeligheden de konservative grundtanker eller grundholdninger som de er kommet til udtryk over tid og så den afslutning

at man bliver nødt til at

de var mest enige med og så kunne få den politik ud af

noget national selvbestemmelsesret og det at man levede i demokrati og

sådan grundværdi men det virker som om at når det kommer til

at give eu

der sidder i danmark vil også fremover kunne bestemme hvilken finanspolitik man fører

eneste vi forpligter os til er at have orden på økonomien og det synes jeg er fornuftigt jeg mener der skal være meget vide rammer for hvad vi politikere kan beslutte her i folketinget men dansk folkeparti var jo enig med vk regeringen i

sat en grænse for hvor uansvarlige politikerne kunne være i danmark

er forskel på om vi her i danmark fører en ansvarlig

fører en bestemt troværdig finanspolitik

den er dikteret af eurolandene eller af eu eller

espersen siger at det er vigtigt vi har en troværdig finanspolitik uanset har regeringsmagten det er jeg enig i at vi skal argumentere for nationalt men jeg anfægtede bare det her med at

historisk perspektiv er en konservativ grundholdning at

vi skal have nogle udefra til at definere hvad

fastsatte de ting at man nationalt havde en diskussion om det og at det var vælgerne der i et demokrati besluttede

mente var den rigtige økonomiske politik på det givne tidspunkt jeg synes det er rigtigt at et

det har vi jo brugt noget tid

det skiller for jeg mener det er en grundholdning at det er inden for nationen man må tage den diskussion og derigennem

har som grundholdninger for det første

generationskontrakten at politikere ikke gældsætter fremtidens generationer for det andet

hen været den røde tråd igennem konservativ politik i årtier og for det tredje

frihed kan ikke bare være en absolut størrelse

sikre jeg har så svært ved at forstå at dansk folkepartis modstand mod finanspagten

hviler på at eu nu kommer og siger det som vk regeringen sammen

andre der tilslutter sig vores ideer hvis ideerne og idégrundlaget er

alle mulige andre mellemstatslige aftaler så må vi jo forhandle om

jeg vil sige at de politikere der er i folketinget i dag kan indgå mellemstatslige aftaler på fuldstændig almindelig vis ligesom vi indgår andre mellemstatslige aftaler men hvis vi ser på rent indholdsmæssigt

så synes jeg det er et uhyre sundt princip

skrappere regler end dem der er lagt

som sidder i dag har jo ingen problemer med at hæve afgifterne på

er en politik som vi er enige i vi mener at man skal begrænse

hvor det hele bare handler om os selv vi er en del af resten af verden

i resten af verden vi bliver særlig ramt når det går dårligt

halvfjerds procent af deres produkter til de lande

den erkendelse med sig at man er en del af resten af verden og derfor ikke kun kan agere isoleret dansk men også må agere europæisk

til min fornøjelse vil jeg skynde mig at sige jeg synes at vi burde have gjort det samme men det fru lene espersen giver udtryk for virker jo som om at storbritannien og tjekkiet har sagt nå men vi er så øer

er det modsatte man plæderer for

respektere selv om jeg har en anden politisk holdning til det men jeg vil sige at

for et land som danmark der er helt og aldeles afhængig af at sælge varer

til europa og hvor kronen for øvrigt skygger euroen og følger den i et og alt er det meningsløst at tale om at vi bare skal ordne vores ting selv og ikke bekymre

de lande vi handler mest med der er en sammenhæng i tingene og derfor synes jeg at det er meget meget fornuftigt

fører en ansvarlig økonomisk politik det kommer til at gavne ikke kun vores generation men også kommende generationer af danskere at der bliver ført

at ordføreren og og undertegnede er rimelig enige om

snakker man eu og på den anden side snakker man

lave en finanspagt fordi ikke alle

synes jeg faktisk meget large valgt at sige at dele af aftalen sådan set godt kan foregå inden for det man i eu sprog kalder

meget flot forståelse fra storbritanniens side af at det her

jeg kan sige det med meget stor klarhed og helt afklarethed fordi vi konservative ude at foreslå det her mange år

som en eu sag derfor synes vi at

noget udemokratisk i det her det er sådan lidt min oversættelse

i hvert fald næsten ordret fordi hvis der kom et andet flertal i folketinget der ville melde sig ud af

jeg har ikke hørt at den her mellemstatslige aftale skulle være anderledes

andre mellemstatslige aftaler som skiftende flertal i folketinget har indgået på den danske befolknings

at man skal blive enig med nogle andre

at træde ud af aftaler på at så skal man være enig med de andre og hvad nu hvis de ikke vil

er hvor er garantien for at danmark kan træde ud af den

nu er tilhængerne af den her finanspagt jo også enige i det der står i den nemlig at man skal søge at få den

mulighederne så for at komme ud af den

kan man vel så kun hvis man melder sig ud

må man jo også acceptere at de lande der indgår en mellemstatslig aftale kan få et andet synspunkt og ønske at melde sig ud

har selv det politiske grundsynspunkt at at man selvfølgelig kun

holde på folk der har lyst til at være med hvis folk ønsker at melde sig ud og ikke

man med vold og magt skal holde på dem jeg har da svært ved at forestille mig at der er

nogen der skulle have et ønske om

ikke ønsker at være med i det mere

det her skal indgå lige pludselig være en del af traktaten så er

være med i det så lad os nu lige tage en ting ad gangen

er en dårlig idé at være med i

ikke bekræfte at intet havde forhindret

i folketinget i at følge de retningslinjer

er konservativ ligesom regeringerne er det i langt de fleste eu lande og alle de andre

en konservativ head count hovedtælling

langt de fleste valgt at sige ja til at være med til det andet spørgsmål

tingene selv men der er da bare meget mere inderlighed og troværdighed over det hvis vi

sandheden er jo den at danmark lige her og nu er i en situation hvor vi ikke er så tæt involveret i eurosamarbejdet som de andre

blandt andet ikke har euroen det kan vi se direkte afspejlet i

det tyske nu gør vi så det at vi

kobler os længere ind

finansmarkederne kigger på os og siger

nu begynder de at nærme sig er der så ikke en risiko for at finansmarkederne netop siger fordi vi er en del

forpligter os på at føre en ansvarlig økonomisk politik

for langt ude naturligvis vil det at vi

os politisk til at føre en ansvarlig økonomisk politik både ved at få vedtaget en budgetlov her i folketinget

indgå en mellemstatslig aftale

styrke vores troværdighed udadtil udadtil jeg har meget meget svært ved

at se noget som helst andet

det her med at kunne komme ud igen så skyldes det jo at ordføreren gør sig til talsperson for at det her burde være en eu traktat altså hvis det var en eu traktat så

den intention der er i finanspagten om at det skal indskrives i eu traktaterne inden for fem år

det problem at ordføreren ønsker at komme med

op på det her vi diskuterede det jo i europaudvalget og der sagde statsministeren adspurgt af venstre at hvis det blev indskrevet i traktaterne så ville

at omgå finanspagtens politik er det ikke lidt voldsomt

befolkningen om de ønsker at være med i det før man forpligter i danmark

sammen jeg vil sige at det er en mellemstatslig aftale vi behandler her i salen i dag og

jeg har sagt mange gange tidligere at det

er en mellemstatslig aftale ligesom alle andre mellemstatslige aftaler der kan indgås her i folketinget

fuldstændig som man kender det og det må man jo så forhandle sig ud af hvis hvis der skulle komme

enige der kan komme en tvistsag der kan komme ind diskussionen og der kan sågar komme et krav om erstatning men hvis vi nu forholder os

om at den skal indskrives

eu traktaterne vil ordføreren så modsætte sig det eller vil

at befolkningen ikke skal høres når

sagen og har ikke vurderet at der er behov for nogen folkeafstemning

vedtage de love beslutningsforslag og

der er justitsministeriet altså nået frem til at denne mellemstatslig aftale

længere er den ikke omkring spørgsmålet om hvorvidt den her aftale

af denne aftale og hvis man skulle lave noget på traktatplan så kræver det fuldstændig enstemmighed blandt samtlige

om det der er på bordet frem for at diskutere andre scenarier

hvoraf konsekvensen jo er som fru lene espersen selv var inde på

som ligger på bordet

er orden i økonomien

ligesom har skamrost græsk økonomi og

problemer i grækenland før to tusind og otte jeg ved ikke hvad det er for en planet man er faldet ned fra men

realiteterne ikke selv da væksten var højest i grækenland op igennem nullerne havde man en arbejdsløshed på over ti procent

og det skyldes jo at man har haft ubalance i den græske økonomi igennem årtier ud over at have et fuldstændig umuligt administrativt system der ikke har indkrævet skatter har man også haft ubalance på

så man har i lang tid skubbet problemerne foran sig og forudsætningen for at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden som vi ser den i blandt andet spanien er altså ikke at forgælde de unge spaniere endnu mere

andet

den enkelte borger ikke er så højt og dermed

man ikke gældsætter sig så man skubber regninger foran sig som man skal betale

lånte penge og forsøger at lave kunstige arbejdspladser

skal man altså sørge for at konkurrenceevnen er på plads

godkendelsen af finanspagten

man jo sige at alle partier i dette folketing bakker op om at der føres en ansvarlig økonomisk politik de ting der er sagt i dag om nødvendigheden

at have styr på økonomien om ikke at bruge flere penge end man

er villig til at kræve op hos skatteyderne synes jeg

det mest solide fundament netop for

indebærer finanspagten jo at det netop er folketinget der kommer til at sidde helt centralt som lovgiver i forhold til at de løfter som vi har givet i europæisk sammenhæng også bliver national lov

der er egentlig ikke måske så meget hokuspokus forbundet med det

økonomisk politik fordi der skal være balance mellem hvad man bruger og hvad man indkræver fra skatteyderne men samtidig håber jeg også at det er klart at finanspagten jo ikke i sig selv løser krisen det der løser krisen det der skaber vækst er politisk ansvar det er politiske beslutninger det er handlinger det gør en forskel

skabe en ramme

minde os om og gøre os ansvarlige over for det som er meget grundlæggende og som mange ordførere har været inde på nemlig at det er en dårlig ting over for kommende generationer at bruge mere end man kræver ind for den gæld man dermed laver og de renter der dermed skal betales sender man videre til næste generation dermed jo også sagt

det er noget vi gør fordi vi har nationale parlamenter der gør det løfte til lov og derfor selvfølgelig holder egne love og holder fokus på det

så kan man selvfølgelig diskutere

når nu der er så udbredt en anerkendelse her i folketinget af nødvendigheden af at

må man jo nok sige at selv dukselandet danmark en gang imellem kan have meget godt af at se sig selv i spejlet

for danmark har jo også fået en henstilling og den henstilling har måske nok øget fokus på at det som er unikt og vigtigt i dansk økonomisk politik

at regering efter regering flertal efter flertal har reformeret i tide sådan at det er meget sjældent at danmark er kommet ud i stor turbulens og har haft behov for helt akutte kriseindgreb og det er også den situation vi er i nu

og til vælgere om at folketinget sådan set har tænkt sig sammen med regeringen at sikre at der er orden i økonomien for ja det er da vigtigt for finansielle markeder at vurdere om det er risikofyldt eller ej at låne penge ud til en stat men det er sandelig også vigtigt for virksomheder og for borgere at finde ud af

ah hvis hvis regeringen hvis folketinget ikke vil gøre sig den ulejlighed at have styr på det så vender gælden nok tilbage til mig

på vores økonomi sådan at de kan handle i tillid til at den ramme der er lagt holder at renterne er stabile at der er forudsigelighed

ved at vise at man kan handle i tillid til stabile økonomiske rammer så kan man gøre en lang lang række andre ting også for eksempel regulere vores finansielle sektor og sørge for at den er stabil og robust og gør det en finansiel sektor skal nemlig blandt andet at låne ud til virksomheder så de kan have en kassekredit så de kan få et lån til at udvide deres virksomhed

set en ret afgørende vækstfaktor

ingen kassekredit er der ingen lån at få

den lange række af andre ting som flere ordførere også har været inde på nemlig i en europæisk sammenhæng at

det indre marked gør det som det har gjort for os før nemlig skabe arbejdspladser der er nogle der

to en halv milloner job

at vi inden for service at vi inden for digitalisering kommer videre ligesom

kan handlen ud af europa også skabe nogle af de job som vi gerne have

men det der stadig væk skal være på plads er ikke bare orden i økonomien

sund måde vores samfund fungerer på

jo en af grundene til at der må gennemføres strukturelle reformer som sørger for at vores arbejdsmarkeder i europa er åbne

at man som ung nyuddannet kan komme ind på dem få en chance slå sig igennem i stedet for at det hele er stivnet og svært gennemskueligt

en meget positiv diskussion der har været i dag dels fordi der er et bredt flertal

med de mange mange forskelle der vil være mellem flertalskonstellationer og politiske holdninger til hvad det så måtte være

tilsagn fra partierne i folketinget om at er der noget vi kan stå sammen om så er det faktisk at man ikke skal bruge mere

den hollandske regering brød sammen nu ser vi

slutningen af ugen at sarkozy må krybe til korset og spørge befolkningen og vi har allerede set at irland skal stemme den

om de vil være med i finanspagten eller ej

at blive hørt om finanspagten det er jo sådan at det er helt i orden

komme på bedre tanker og belært af

sker ude i europa sige jo kære befolkning i får lov at

foregår rundtomkring i europa for det er godt

ikke kun at have en åben økonomi men også at have en åben politisk drøftelse

at vi ikke synes der skal være en folkeafstemning

vi afgiver ikke suverænitet det er i hvert fald justitsministeriets vurdering og jeg har ikke nogen som helst form for kompetence der tillader mig at modsige det tværtimod tillid til

jeg synes det er vigtigt og rigtigt at vi som folkevalgte står inde for vores ansvar også når det er svære og vidtrækkende beslutninger som vi skal tage

om politik også på europæisk niveau

noteret mig at diskussionen ude i europa er en kende mere nuanceret end det vi får præsenteret her i folketinget

og finanspagten vælger at gå den ene vej burde det ikke være sådan at det var op til befolkningen om man afskrev sig muligheden for i fremtiden at kunne vælge at

at gå nedskæringsvejen men eksempelvis gå investeringsvejen

man gerne vil den siger bare at der skal være balance altså hvis enhedslisten vinder næste valg

kan vedtage i folketingssalen at nu skal skatten sættes op til jeg ved ikke

hvilket niveau så vil det ikke være i modstrid med finanspagten overhovedet ikke altså

er en diskussion som som jo er helt central for den måde

vi håndterer vores økonomiske politik på det er selvfølgelig

vi synes vi kan bruge finanspagten sætter ikke nogen grænser

tolkning af hvilke muligheder

glæde af i det videre politiske forløb i danmark så der skal

vil stille ministeren et andet spørgsmål er en af pointerne her at det

lidt uklart hvad det er vi siger

vi se at kommissionen kan nå frem til et resultat og den danske

være tyve tredive fyrre milliard kroner i forskel jeg forstod at som det er nu

meget klare svar at det er helt uklart hvordan vi kan komme ud så vi kender altså ikke beregningsmetoden og det er helt uklart hvordan vi kan komme ud det er da ikke sådan ret sikkert at bevæge sig

den debat der er om beregningen af

vores mellemfristede lån og vores balancer følger jo den praksis der har været

vi kan udtale os om det og at vi ved noget om det vi har et erfaringsgrundlag det er fuldstændig åbenlyst at der er forskel på hvordan landenes skattesystemer er skruet sammen

landenes erhvervsstrukturer er og derfor virker det forskelligt i danmark præger det for eksempel vores vores offentlige

det påvirker også vores underskud eller vores overskud rigtig meget hvor meget vi får ind fra nordsøen

afgørende for østrig som

diskuteret i dag er netop behovet for

kendt stof det vi diskuterer her er jo også en del af baggrunden for at danmark har en henstilling i dag det vi diskuterer her er

set alene om vi skal sige ja

de ting som vi har lovet i en europæisk sammenhæng nemlig

skal overholdes som handler om strukturelle overskud eller underskud på

fortolkningsmuligheder end hvis det er det årlige underskud vi snakker om fordi det lige

giver mulighed for at indregne mange forskellige ting på meget forskellig vis

vi ved derimod med sikkerhed at kommissionens udregning er meget anderledes end den den danske regering når frem til det er altså uafklaret hvordan det her vil blive bedømt i fremtiden den anden uafklarethed er

kommer ud af det her det er indgået i debatten og det er jo fremgået med lysende klarhed at det kommer vi hvis de andre lande synes i orden at vi melder os ud

nogle regler for det internationale samarbejde der gør at man altså ikke bare kan melde sig ud men at de andre skal være enige i det

aftale og jeg har stor respekt for blandt andet

den konservative ordførers erfaring inden for det her felt men noget af det som jeg

hvis man har været en del af en aftale og det kan være man har fået

sige jeg går altså nu og tage sine fordele med sig det er måske ikke nogen særlig rimelig måde at opføre sig på der er det fair nok at man siger prøv at

set tænkt os at gå men men vi anerkender at vi har fået nogle fordele

gerne snakke med jer andre om hvordan vi

de ting som er uklare

det er fair nok at sige at når der er usikkerhedsmomenter

er de jo i verden det der

som regeringen og et flertal af folketinget træffer beslutning nemlig at lave en budgetlov

fastlæggelsen af det strukturelle underskud hvis der er uenighed mellem danmark og kommissionen

kommissionens beregninger og skøn for den strukturelle saldo

disse særlige danske forhold

afvige betydeligt fra finansministeriets opgørelse det vil sige at alle er klar over at

er en uenighed om hvordan man beregner det strukturelle underskud

derfor vil jeg gerne vide hvis man ikke kan blive enige hvem bestemmer så bestemmer danmark selv er det kommissionen der bestemmer eller er det måske domstolen

om udmeldelse bare gerne have en klar garanti

uden nogen som helst dikkedarer og uden at de andre lande er enige i det og hvis ikke man kan få sådan en klar garanti

er at gøre det vi har lovet at gøre nemlig at få styr på vores økonomi

er at stikke hovedet i løkken ser vi forskelligt på det spørgsmål

set det der er fundamentet

om vi så kunne smutte og sige goodbeirut vi er out

et spørgsmål om måden man kommer ind eller ud af en mellemfolkelig aftale på der afgør spørgsmålet folkeafstemning det er om vi afgiver suverænitet eller ej og det synes jeg er helt centralt og

det er vigtigt at få en en egentlig diskussion af

jeg er ikke helt klar over hvor det er spørgeren mener at suveræniteten vil blive

en finanspagt hvor der er to helt afgørende uklarheder og usikkerheder den ene er

når der er uenighed om fastlæggelsen af det strukturelle underskud som det hele vil blive målt og vejet efter det kan vi ikke få at vide

kan melde os ud af den finanspagt hvis der viser sig et flertal i folketinget

en traktat med så store uklarheder og så er det bare jeg siger at så er det vel også rimeligt at man forelægger traktaten

befolkningen og klart gør rede for disse to helt fundamentale uklarheder der er i den traktat man gerne vil vedtage her i

det virkede en lille smule provokerende men

det er så en anden ting jeg jeg

to to ting den ene er jeg kan se at

det virkede bare en lille smule distraherende jeg skal ikke fra folketingets talerstol

hvordan man beregner det strukturelle underskud og hvordan forholder man sig til internationalt og mellemfolkeligt indgåede aftaler det sidste spørgsmål mener jeg

det er også en del af bemærkningerne til beslutningsgrundlaget det er en helt almindelig mellemfolkelig aftale og derfor vil det være som med andre mellemfolkelige aftaler man kan udtræde men det gør man efter forhandling fordi man kan have både fordele og ulemper forbundet med

taler man med de andre om på hvilke betingelser man så

en del af det som debatten i dag har cirklet om

egentlig har ret kommissionen har én måde at beregne det på som er generel og landene har hver for sig

man gerne vil have en fuldstændig generel beregning som ikke tager hensyn til at der er nationale forskelle og at de nationale parlamenter har vedtaget forskellig lovgivning den måde som det fungerer på i dag er jo at der er en dialog mellem vel konkret finansministerierne og kommissionen om hvordan

vi jo kun være helt enige men nu

økonomien så hvorfor er det vi skal lægge ansvaret fra os i

vi selv har brug for en ramme

og ordføreren for de konservative var inde på at

har danmark været en del af i mange mange år og

for at leve op til det fordi stabilitets og

jeg synes det er vigtigt og vægtigt

i debatten at sige at det vil vi gerne

det fordi de europæiske lande er afhængige af hinanden det er ikke lige meget hvad de gør i tyskland er ikke lige meget hvad de gør i england det lige meget hvad de gør i landene omkring os selv om danmark er en lille økonomi

det heller ikke ligegyldigt hvad vi gør

stort økonomisk fællesskab den ramme synes jeg det er godt at danmark er en del af ligesom jeg synes det er afgørende at det er folketinget der træffer beslutning om landets finanslove

herunder england tyrkiet og tyskland

hvor en egentlig finanspolitisk union

mig at ministeren lige kunne hæve sig lidt over

under oparbejdelse

udligning af skat og en fælles arbejdsmarkedspolitik og udligning af gæld

den europæiske union jo også meget politik men

rigtig mange virksomheder i danmark og deres

er ked af hvis jeg har været uklar

at vi tager de løfter vi har givet i

med tilbage i det nationale parlament i folketinget og siger de løfter vil vi gerne gøre til lov for vi vil kunne stå inde for dem hver eneste dag i året og hver

og det er en af grundene til at jeg glæder mig over at der her i debatten i dag har været så stærk en opbakning til det at føre en ansvarlig økonomisk politik

synes jeg må være svært for folk at følge danmark er jo en finanspolitisk union kan man sige som lige præcis er kendetegnet af de karakteristika som spørgeren

jeg har meget svært ved at se det for mig i den udstrækning i

under debatten også under tidligere debatter med ministeren og

når man kommer til sidst i en debat

derfor har vi altid tiltro til at vi når en minister indtager podiet her til sidst kan få nogle klare

gennemførte efter valget i september ville kunne have ladet sig gøre i den udformning den havde

efterfølgende udmøntning som vi jo skal have af

ene er ville vi have været i en situation hvor en kickstart var det rigtige at gøre havde finanspagten været der og havde folketinget så set på at

økonomien på sin vis var endog særdeles presset det er det ene spørgsmål og det kan

vi ved ikke hvordan folketinget ville have ageret i den sammenhæng

at finanspagten jo rummer muligheden for at at man

hvis der er helt ekstraordinære omstændigheder

situationen da kickstarten blev besluttet var så ekstraordinær i finanspagtens forstand det tror jeg helt sikkert ville

man skal være i egentlig recession altså have et tab

som danmark havde for nogle år siden og som vi i øvrigt har ret svært ved at genvinde

ikke tilbage på det niveau endnu desværre

nu bare har været afvist med at der er tale om et hypotetisk spørgsmål jeg tror bare ministeren må erkende at det jo

enkel måde for danskerne at forholde

længere tilbage end til den demokratiske omstændighed der var i det her land i september måned

de skulle vælge mellem politiske linjer mellem økonomiske forslag og

folketing der for et halvt år siden syntes at det var en forsvarlig økonomisk politik

men nu går ind for et regelsæt igennem eu

den måde et halvt år efter man har haft valg erkender at den politik man selv stod for et halvt år tidligere sandsynligvis vil være uansvarlig

udefra der forhindrer

tackle det på i noget der ellers et demokrati og med det radikale venstres historie og sådan

lidt demokratisk udfoldelse sted og man kunne vælge mellem forskellige økonomiske tankegange og så få et flertal i folketinget til at gennemføre det man gerne ville også

entydigt nej er at kickstarten jo er inden for henstillingen det vil sige

bragte os selv i en situation hvor vi så ud til at

en situation med henstilling hvor vi var nødt til at overveje den som ramme for hvad vi kunne eller ikke kunne hvis finanspagten havde været gældende

det der gør det en lille smule tricky

overvejelse men under alle omstændigheder synes jeg det er vigtigt at notere sig at finanspagten jo anerkender

en stor recession i mange lande danmark har selv lidt et stort tilbageslag i forhold til vores vækst

havde vi villet gøre noget på det tidspunkt hvor væksttilbageslaget var størst som var ud over det vi gjorde jamen så ville vi sandsynligvis

bare høre om vi har jo i i eu sammenhæng

borgerne i danmark selv om der ikke er tale om suverænitetsafgivelse kan råbe politikerne så meget op også herinde på christiansborg at de kan få en folkeafstemning hvis de er interesserede i det altså er der en grænse hos ministeren

som giver mulighed for vejledende folkeafstemninger men jeg synes også at vælgerne skal kunne regne med

som deres folkevalgte vil tage ansvaret på os også når det er

vanskelige beslutninger som er teknisk komplekse hvor man skal vurdere

der ikke er en en folkeafstemning i klassisk forstand efter efter grundloven fordi vi

suverænitet så kan man sige at den debat som vi har

at give mulighed for netop at påvirke politikere og sige vi synes det er brandgodt det må i videre med eller ved modsat

en dårlig idé vi vil hellere have

den danske politik føres uden at at vi

er en del af finanspagten

titusind underskrifter tyvetusind underskrifter er det en generalstrejke eller er det en demonstration nede på slotspladsen eller er det

synes det burde være noget vi diskuterede langt mere ved folketingsvalg

er rigtig vigtigt herinde og det er det altså også for befolkningen så derfor appellerer jeg virkelig til at man

går op og stemmer til et folketingsvalg også tænker lidt på eu politikken men

godt signalement af hvad det er for en demokratisk tilstand vi har herhjemme nemlig at vi ønsker at ting som er vigtige og har har stor indflydelse på

borgerne har den oplevelse

gør indtryk på os som folkevalgte

hvis de stiller op på slotspladsen til en demonstration hvis de kommer i deputation i vores udvalg og derfor har jeg lidt svært ved at gøre det til

blandt andet fordi det sker så sjældent

jo svært at lave en præcis regel for det og derfor vil jeg opfordre alle

i tusindvis af unge som er arbejdsløse

blev så bare ikke holdt og nu får vi så finanspagten som siger tag jeres løfter med hjem

lide under en uansvarlig økonomisk politik er jo blandt andet dem der er sårbare over for et samfund i ubalance det er dem der mister deres arbejde

jo selvfølgelig dem som kommer til at betale den gæld der så bliver opsamlet og de renter der skal betales undervejs og derfor er det jo i vid udstrækning både mennesker som som måske

særlig grad har brug for et samfund der har ressourcerne til at være inkluderende og trække ind

det gør den ikke det gør mennesker som tager beslutninger som handler som ændrer de vilkår som

gør forskellen og det er også derfor at

overveje om vores arbejdsmarked fungerer godt nok eller hvad vi kan gøre ved det det kan finanspagten ikke hjælpe os

arbejdsmarkedet men det

som vælger at tage en uddannelse altså flere end der plejer at være fordi det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet

det styrker dem også hvis man sådan ser længere frem at have en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse med i bagagen

det kræver jo en finansiering der er lærere der skal have løn der er lokaler der skal varmes op og så videre

det kan vi jo gøre fordi vi prioriterer

er vigtigt det er vigtigt for os at unge får en uddannelse og det vil det jo være finanspagt eller ikke finanspagt

at det at finanspagten bliver godkendt ikke ændrer

det grundlæggende politiske vilkår

man stadig væk skulle vælge om man vil gøre det ene i stedet for det andet og lige præcis det her konkrete eksempel

eksempel på en regering og et flertal i folketinget

der er i det hele taget ikke flere der har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet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

forhandlingen er åbnet herre erling bonnesen som ordfører

for vedkommende dette lovforslag indeholder to elementer

fem procent af ministervederlaget for årene to tusind og elleve og to tusind og tolv der blev vedtaget i to tusind og ti videreføres for årene to tusind og tretten

og endvidere at der ved beregning af eftervederlagsperioden for afgåede ministre ikke kan medregnes tidligere ministerperioder der allerede har udløst eftervederlag venstre kan støtte lovforslaget også for venstre er det naturligt at ordningen skal gælde yderligere tre år for så vidt angår

hensyn til den måde eftervederlaget for ministre beregnes på finder venstre at det er den rigtige måde at beregning fremover sker som det er foreslået i lovforslaget det skal alene være den seneste sammenhængende ministerperiode der skal medregnes i eftervederlagsperioden således at der ikke kan beregnes dobbelt eftervederlagsperiode det forekommer at være helt naturligt som sagt venstre kan støtte

at gennemgå lovforslaget så det er nemt for mig

sige at socialdemokraterne også støtter lovforslaget også den lille teknikalitet at når man opregner

hvad penge har af værdi i dag

så skal vi ikke gå tilbage og kigge i værdien i tallene for nitten syv og halvfems og så plusse plusse dem men simpelt hen også få dem sat ind i i nutidsværdi så det bliver nemmere at regulere de samme beløb fremover

regeringen og finansministeren for at fremsætte det her lovforslag l en hundrede og otte og halvtreds man kunne

beskeden lønnedgang fra et jo ellers fornuftigt niveau

at man gik videre end det man overtog fra den tidligere regering

ganske udmærket vi kan selvfølgelig støtte at man fortsætter med det også i to tusind og tretten

når man beregner eftervederlag

ministerperioder som der jo har været eftervederlag

rigsrevisionen jo ganske berettiget selvfølgelig har

vi i udvalgsarbejdet lige have sikkerhed for at det er en rent teknisk korrektion og

har nogen økonomisk virkning heller ikke fremadrettet en ting er at det ikke har nogen økonomisk virkning nu og her men det

fremadrettet men det tager vi i i udvalgsarbejdet så vil jeg bare endelig sige

en diskussion generelt

herinde i folketingets fordi der er nogle steder hvor vi i dansk

ligger i om eftervederlaget kommer når man stopper midt i en periode eller i

have det synspunkt hvorfor skal vi ikke modregnes i lønindkomst hvis folk går ud og tager et lønnet job fra dag et hvorfor skal

med sig og så først modregnes

det er klart at hvis der i lyset af de diskussioner om folketingsmedlemmers vilkår er steder hvor vi kan få nogle af de synes vi urimeligheder rettet så befolkningen i lidt højere grad synes at politikere underlægges nogle mere sammenlignelige vilkår

befolkningen så vil vi også tage det med ind i diskussionen

ministres forhold det skal selvfølgelig ikke gøre at vi ikke støtter de ting

og halvtreds som jeg allerede har været inde på men vi synes selvfølgelig

hvis folketingsmedlemmer skal give køb på nogle

så skal ministre måske også

der bliver nogle forhold befolkningen i højere grad synes er ædruelige og og rimelige

således at de fik fem procent mindre i vederlag i to tusind og elleve og to tusind og tolv og i lyset af den økonomiske situation vi er i nu

den nuværende regering fortsætter med en reduktion i deres ministervederlag i de kommende tre år altså i

så vil jeg også gerne benytte lejligheden til at

synes det er glimrende at l en hundrede og halvtreds ændrer på

at man kun kan beregne eftervederlag

man har siddet som minister så det er en rettelse

hilser den her debat

vi synes det er fornuftigt at regeringen viderefører den nedsættelse af ministervederlaget som blev vedtaget tilbage i år to tusind og ti som en fattig kompensation kan man sige fra den daværende regerings

for den lange række af omfattende forringelser man

for alle mulige andre mennesker vi synes også at med den nuværende økonomiske situation og med den lønudvikling der generelt er i samfundet er det fornuftigt at ministrene udviser tilbageholdenhed

var i stand til at vedtage at ministrene skulle udøve så det kun er folketingets formand

kedeligt at folketingets medlemmer ikke var i stand til at præstere og det synes vi stadig væk er rigtig ærgerligt vi

forslaget om at ændre reglerne for eftervederlag da rigsrevisionen kom med sin rapport var der

lidt debat om hvordan lovgivningen var men jeg tror nok at de fleste er enige i at den lovgivning man havde tidligere og man kunne få eftervederlag for den samme periode

som var helt umulig at forklare over for andre mennesker og derfor er det

rigtig fornuftigt at man nu får det ændret jeg skal bare sige at jeg håber

kan virke en smule inspirerende på de processer der er i gang i folketinget

er nogle besynderlige regler om eftervederlag

i stand til at opretholde et eftervederlag fra folketinget på trods af at de har meget store indtægter ude i samfundet jeg håber på at

at der sker nogle forandringer her på ministrenes område hvor nogle af de mest uforklarlige

også kan føre til at vi kan lade os inspirere af det i folketinget jo ikke passe at vi kun er i stand til at vedtage den slags ting når det vedrører ministre vi burde også være i stand til at vedtage det når det berører os selv

mærke os alle sammen men med de ord skal jeg bare sige at enhedslisten ikke har tænkt sig at trække vedtagelsen af det her lovforslag i langdrag

handler om at man vil beregne eftervederlaget for afgåede ministre på en ny måde det er en mere rimelig måde hvor ikke gamle ministergerninger tæller med

mener vi derimod er et udtryk for en plat populisme som har bredt sig her i de senere år vi stemte også blankt dengang vk regeringen

det samme forslag vi mener sådan set at

burde man se mere bredt på det og gøre noget der egentlig havde en effekt jeg skal berolige eventuelle lyttere eller måske bekymre andre

det ikke er et konkret forslag jeg kommer med nu men hvis man for eksempel sparede fem procent på alle offentlige lønninger og alle offentlige overførselsindkomster

det vil sige at vi kunne lave en aktion der hed vi er alle i samme båd

ikke den store interesse for herinde på christiansborg men

andre steder kan det være fint nok at der er en

langsommelig lønudvikling det må man så i øvrigt sige at der har været på ministrenes område det

jo generelt fordi man gerne vil have et øget arbejdsudbud det har vi som sådan ikke noget ønske om

mere realistisk forslag til hvordan man kunne spare endnu flere penge da den nuværende regering trådte til øgede man antallet af ministerier fra nitten til tre og tyve

hvis man nu bare skar de fire ministerposter væk som man er nødt til at have fordi man har så mange partier i koalitionsregeringen

man faktisk spare en sum der er langt større end det her fordi man ikke alene sparede ministerlønningerne men også enkelte medarbejdere i ministerierne

symbolpolitik og klynk om at vi ikke kan stå sammen om at tage nogle større initiativer som kunne have en reel betydning for danmarks økonomiske udvikling og med disse ord skal jeg meddele at liberal alliance

tilslutte sig lovforslaget

vi tager både til efterretning at den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget som

gennemførte i vk regeringen agter den nuværende regering at fortsætte i yderligere en årrække

i de justeringer der i øvrigt er påkaldt blandt andet af af bemærkninger fra rigsrevisionen så

har udfoldet sig om det fremsatte lovforslag jeg skal takke for den brede tilslutning der er til tanken om at vise

tilslutning til den del af lovforslaget der retter op på på misforhold i

beregningen af eftervederlag så tak for bemærkningerne tak for den brede tilslutning jeg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

herre erling bonnesen som ordfører for venstre

med de konservative regionerne og kommunerne fremlagde venstre sidste år en fælles offentlig digitaliseringsstrategi en strategi hvor vi byggede videre på tidligere initiativer om at sætte nye mål for fremtidens digitale velfærdsdanmark

selvbetjening på en række områder er en udmøntning af en del af denne strategi danskerne er i høj grad parate til digital kommunikation tal fra sidste år viser at syv og halvfjerds procent af borgere mellem seksten og fire og halvfjerds år dagligt er på internettet og seks ud af ti borgere har allerede anvendt offentlige digitale selvbetjeningsløsninger borgerne er med andre ord allerede godt på vej til at blive digitale og med digitaliseringsstrategien fra to tusind og elleve sætter vi barren

kan skal anvende de digitale muligheder for selvbetjening

gevinsten er til at tage og føle på for alle parter borgerne slipper for at udfylde papirer og er sikre på

henvendelse når frem samtidig giver digital selvbetjening dem mulighed for at gå på rådhuset når de vil og hvor de vil for i modsætning til den fysiske skranke hos borgerservice har den digitale udgave altid åbent det giver maksimal fleksibilitet i en ofte travl hverdag for samfundets vedkommende er der store summer at spare det koster hundrede kroner at behandle en blanket på papir har borgeren i stedet udfyldt en elektronisk en af slagsen er prisen nede på cirka fem kroner den demografiske udvikling vil fremover lægge et stort pres på vores velfærdssamfund og venstre ønsker at vi også om både

og handle smartere og her har digital selvbetjening et godt potentiale med nærværende lovforslag lægges der op til at indføre at det bliver obligatorisk for de borgere der kan at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger i en række sammenhænge det gælder når borgeren skal anmelde flytning ansøge om plads i

sfo samt ved ansøgning om sundhedskort og om det blå eu sygesikringskort samtidig skal lovforslaget være med til at sikre at der tages hånd om de borgere der af den ene eller

grund ikke anvender digital selvbetjening her er det kommunernes ansvar at hjælpe borgerne og give dem den nødvendige vejledning og at anvise en anden løsning til dem der ikke kan anvende digital selvbetjening rigtig mange danskere er fuldt ud parate til at bruge den digitale indgang når de for eksempel skal anmelde flytning eller skrive børn

men der er stadig væk mange der har det svært med it og som behøver hjælp og samtidig er der grupper der er udfordret på grund af et handicap eller deres sociale situation en række høringssvar lægger vægt på at netop disse grupper kan komme i klemme som følge af de nye initiativer og det er afgørende at vi ikke taber disse grupper i den digitale udvikling men at vi får alle med derfor er det vigtigt at vi er lydhøre over for indvendingerne og sikrer en digital fremtid der tilgodeser alle borgere

regeringen for at have tilsluttet sig den digitaliseringsstrategi vi udarbejdede sidste år det er den rigtige vej at gå

konference i svendborg jeg stod og talte for tre minutter siden på konferencen lige herinde ved siden af

er digitale vi handler flybilletter på nettet vi køber dagligvarer og vi betaler vores regninger på netbank

faktisk handler ældre over tres år mere

hver eneste dag

digitale kommunikation det er ærgerligt og det skal der laves om på manglende udvikling betyder afvikling sådan har det alle dage været og helt aktuelt er digitaliseringen en nødvendig del af den udvikling

fordi vi sidder helt stille eller fordi vi lukker øjnene for den

og der er brug for en gradvis indførelse af obligatorisk digital selvbetjening

er at vi socialdemokrater vil skabe digitale muligheder og øge incitamenterne til at bruge dem det er fordi

og skrive eller

en gangbesværet til lettere at kunne marchere ned til postkassen eller til borgerservice tværtimod derimod giver de digitale løsninger netop nye og bedre muligheder

uafhængigt af geografi

med indførelsen af de digitale løsninger det er et velfærdsløft for størstedelen af den danske befolkning ikke mindst i de områder

er langt til nærmeste borgerservice

for den store gruppe af borgere men betyder

at vi glemmer dem der endnu ikke har set de digitale muligheder

og den usande myte

her i dag vi skal hjælpe så mange som overhovedet muligt til at blive digitale

og det er typisk også de borgere der allerede i dag får hjælp til papirløsningerne

men en lille gruppe må aldrig blive undskyldningen for at den store gruppe ikke kan få forbedrede muligheder for digital kontakt med kommunen

den giver også flere penge til velfærd vi socialdemokrater vil hellere bruge pengene på hjemmehjælpere og skolelærere end på frimærker

derimod er det noget vi skal se som en mulighed

frigive ressourcer til mere og bedre velfærd og til at skabe større fleksibilitet og forbedret

skal jeg hermed meddele at vi socialdemokrater støtter forslaget om overgangen til obligatorisk digital

det er første bølge hvor det bliver obligatorisk

at bruge nogle digitale selvbetjeningsløsninger i en række sammenhænge det er bla når man skal anmelde en flytning

samt når man skal søge om at få et sygesikringskort eller sundhedskort som det hedder i dag

jeg sige at den grundlæggende holdning vi har i dansk folkeparti er at det er vigtigt at

man har lavet et rimelig afbalanceret lovforslag

ikke lige har de it kundskaber eller

den digitaliseringsstrategi som siger at alle i to tusind og femten skal kommunikere med det offentlige digitalt lave ansøgninger og så videre

også kan se i lovforslaget at man regner med at det bliver omkring firs procent af kommunikationen

accepterer at der er en stor del af

der stadig væk er nødt til at foregå på andre måder netop fordi vi har en række borgere som

man har taget den række hensyn og har skrevet godt om at

for at komme på borgerservice bibliotekerne kan hjælpe

være fordi de mangler digitale kompetencer

kan være visse socialt udsatte borgere det kan være borgere med psykiske lidelser hjemløse

de her meget konkrete tilfælde

kunne være en gangbesværet uden pc eller uden digitale

henvender sig telefonisk til kommunen for at blive undtaget fra at ansøge digitalt om et nyt sundhedskort

eksempel kunne være en firs årig borger der skal anmelde flytning men som aldrig har fået stiftet bekendtskab med it

ikke ser sig i stand til at erhverve sig nemid jeg

at man har lavet et lovforslag hvor man går så meget konkret ind og

sige at når diskussionen er her i dag

grund af en åbningstid men man skal bare have for øje som jeg har sagt flere gange nu at man skal være sikker på at det her

løsninger som alle kan være med på

en brugervenlighed med men også at sikkerheden er i top så man kan være sikker på at der er tillid til at dataene ikke bliver videregivet til tredjepart og så videre

skal have for øje hver gang vi gør den her slags ting

i forhold til effektivisering og i forhold til en fornuftig ressourceanvendelse men det er klart at det her potentiale kun kan opnås såfremt flest mulige borgere kommer med på vognen derfor er det helt essentielt at vi sætter os målsætninger fra politisk hold på det her område og det har vi netop gjort med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi

lovforslag jo også er et led i lovforslaget er således et skridt i retning mod at få flere borgere gjort digitale og det er der rigtig god ræson i ja faktisk anser vi det fra radikal side som helt nødvendigt for det er faktisk sådan i dag at rigtig mange mennesker som sagtens kan bruge allerede eksisterende digitale løsninger

gør det helt konkret obligatorisk for borgeren at benytte de her digitale selvbetjeningsløsninger ved blandt andet skoleindskrivning flytning og sundhedskortansøgning

papirindskrivning tilmelding

så der er altså ikke nogen der pålægges noget mere eller noget ekstra blot noget nyt

sker det jo somme tider at nogle borgere har behov for ekstra hjælp til at lære det nye nogle særlige foranstaltninger for at benytte sig af den nye løsning eller måske slet og ret i visse tilfælde en undtagelse fra at skulle overgå til det her nye og alle de tre ting er sådan set muliggjort af det her forslag således er vi radikale rigtig godt tilfredse med både lovforslagets indhold og den retning som forslaget trækker i for fremtiden er digital og jo før vi indser det fuldt ud jo bedre er det egentlig

som ordfører for sf

som tidligere ordførere har været inde på skal vi udnytte de muligheder som den teknologiske udvikling giver os i regeringen er det blevet sat højt på dagsordenen at sikre en bedre hurtigere og lettere kommunikation mellem borgere og det offentlige vores målsætning er at al kommunikation imellem borgere og det offentlige skal foregå digitalt i to tusind og femten i det omfang det er praktisk muligt

og i øvrigt også det næste forslag på dagsordenen

sigte at fremme den digitale kommunikation lovforslaget udmønter dele af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi som den tidligere regering

i august to tusind og elleve dette lovforslag indfører krav om at borgere fra slutningen af to tusind og tolv i visse henseender skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger det vil blandt

indmeldelse i institutioner ansøgning om sundhedskort og så videre det overordnede mål er at sikre en mere effektiv tilgang til opgaverne

og for administrationen i det offentlige de administrative byrder vil blive mindsket

tredive til fem og fyrre million

årligt lovforslaget og den generelle effektivisering og implementering af digitale løsninger er noget vi kun kan bakke op i

indeholder bestemmelser som sikrer at de mennesker der ikke har adgang til eller mulighed for at anvende det digitale selvbetjeningssystem kan fravige kravet og benytte andre metoder

det obligatorisk for borgerne at henvende sig til myndighederne gennem digitale selvbetjeningsløsninger på fire specifikke områder som flere andre ordførere har været inde på før

når borgeren skal ansøge om plads i dagtilbud indskrive barn i skole eller skolefritidsordning og når borgeren skal ansøge om sundhedskort og eu sygesikringskort formålet med loven er at komme nærmere målsætningen om digital kommunikation mellem borger og det offentlige som led i de digitaliseringsstrategier som er lagt frem frem mod to tusind og femten

det er tænkt sammen med l en hundrede og tres som vi skal behandle bagefter som første bølge af

den her obligatoriske digitaliseringsproces det lyder jo meget tilforladeligt

set også dejligt hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv

jeg bifalder sådan set også at vi fra folketingets side

synes jeg at lovforslaget indeholder en række problemer som jeg gerne vil kommentere for det første er der diskussionen om frivillighed i forhold til tvang eller i forhold til at gøre de her ordninger obligatoriske det nye med den her lovændring er jo ikke muligheden for at borgerne

det kan de i mange kommuner allerede i forvejen i dag det nye er er at man som udgangspunkt

den forbindelse synes jeg at det er værd at bemærke at da vi i slutningen af marts indkaldte til høring blandt en række af landets fremmeste eksperter

digitalisering lød det faktisk stort set fra dem alle sammen at de troede

jeg synes det er helt oplagt at vi med

en strategi der hviler på frivillighed også giver myndighederne et incitament til at udvikle løsninger

har en høj grad af brugervenlighed som betyder at borgerne automatisk strømmer ind på dem af sig selv frem for

der eksisterer ikke et incitament til det offentlige til at udvikle en bedre løsning

jo også at det så bliver obligatorisk at tilslutte sig nemid

altså fortsat en række sikkerhedsmæssige problemer omkring nemid

men med det her forslag bliver det altså obligatorisk for folk at tilslutte sig

er jo sådan at vi alle sammen herinde i folketinget kerer os meget om bundlinjen og det gør vi også i enhedslisten derfor synes jeg det er vigtigt at vi ikke er overoptimistiske

hvor mange penge det reelt er man kommer til

spare på den her proces derfor synes jeg det er en lille smule bekymrende når både danske regioner og kommunernes landsforening ikke mener er en realistisk vurdering der er lagt frem endnu

man ikke er færdig med at vurdere det her jeg vil i hvert fald advare imod at man tror at man kan

og høste meget meget store gevinster før

digital korrespondance er den hurtigste den mest effektive og så videre nu er vi jo ikke i en ideel verden vi har jo eksempelvis en rød regering så det

er alligevel et godt forslag nu er det

tilfredshed der er jo stadig væk eksempler på at man kan sidde og printe et skema ud og så

virker virkelig mærkeligt i de her tider derfor vil jeg gerne spørge finansministeren

i det arbejde der har ført frem til at de her udvalgte områder nu bliver

har haft sigte på andre områder eller om der ligger andre områder i pipelinen som kunne komme med i et senere lovforslag

så vi kunne komme videre med en række områder i forhold til muligheden for

vi skal hertil at det gøres obligatorisk inden der rigtig kommer skred i det

at man får den hjælp der er nødvendig og den rådgivning der skal til for at vi kan komme den vej

vi ser sådan set flere muligheder og noterer med tilfredshed at der dog er et signal om at der ligger en offentlig besparelse her det er

kan se at dem der skal spare kl og regionerne sådan set ikke mener at det potentiale helt er til stede men der må ligge en væsentlig

besparelse i fremtiden ved at nå

tilbage til i det næste lovforslag hvor vi bestemt ser nogle

konservative folkepartis støtter lovforslaget vi synes det er rigtig glimrende at vi kommer i gang med it og digitalisering vi synes at brugerdrevet innovation er nødvendigt

med it og computere og den her form for selvbetjening

der kan vindes besparelser der kan bruges til at sænke skatten og øge de kerneydelser vi gerne vil levere i vores samfund så det er alt sammen ganske glimrende det er selvfølgelig lige så vigtigt at det andet led i lovforslaget kommer med

for os konservative der sætter personen foran systemet er det jo vigtigt at vi får taget hånd om dem der ikke i dag er fortrolige med det her og bare sådan lige uden videre kan bruge det

og at kommunerne tager den opgave alvorligt og at finansministeren påtager sig en skarp overvågning af at det kommer til at forløbe

op på i udvalgsarbejdet sådan at vi sikrer at den balance er i orden

og synes jeg nuancerede indlæg

lovforslag det glæder mig at debatten viser at vi langt hen ad vejen er enige om at reformere og dermed fremtidssikre vores velfærdssamfund og gør det

digitaliseringen af den offentlige sektor er i den sammenhæng i mine øjne og

synspunkt der samler bredt en bunden opgave

er et stærkt værktøj der vil frigøre ressourcer i milliardklassen

bliver bedre og mere fleksibel vores målsætning er at udfase papirblanketter og formularer og mundtlige og

ansøgninger digital selvbetjening skal blive den primære måde at ansøge anmelde og indberette til det offentlige på det medfører at borgerne opnår en serviceforbedring borgerne vil kunne betjene sig selv på nettet når det passer dem bedst hele døgnet rundt syv dage om ugen borgerne får mulighed for at få bedre indblik i egne sager og man behøver ikke de samme oplysninger ind mange gange for de ligger måske allerede

at danskerne er vant til og glade for at bruge internettet til mange ting tænk på at folk der køber en flyrejse på nettet ikke savner at

eller på at folk som bruger netbank nok heller ikke savner at skulle nå i banken inden

et besøg i det lokale borgerservicecenter det er en konstatering jeg laver på baggrund af det forhold at danskerne generelt er rigtig gode til it syv og firs procent af de seksten til ni og firs årige har adgang til computer og internet derhjemme halvfjerds procent af

mellem seksten og ni og firs år bruger allerede netbank for at få flest mulige borgere gjort parate til digital kommunikation

lovens fundament har allerede en bred opbakning den er et led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

en strategi som er udarbejdet i samarbejde med kl danske regioner og tiltrådt af den nuværende regering som grundlag for det videre arbejde med digitalisering samtidig er det en lov som er et led i realiseringen af vores regeringsgrundlag hvor målet er at firs procent af kommunikationen mellem borgere og virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af to tusind og femten vores enkle tilgang til hele det her spørgsmål er

mange ordførere har været inde på de bekymringer der med rimelighed er gjort gældende i forhold til hvordan loven vil blive håndteret i praksis det er et faktum at nogle borgere kan have svært ved at bruge digital selvbetjening for dem skal der være og vil der

hvis kommunen vurderer at det er rimeligt og

og medbetjening eller om der er særlige forhold

kan søge digitalt særlige forhold kan

demens manglende digitale kompetencer en psykisk lidelse hjemløshed

ikke en generel undtagelse fra alt digital selvbetjening og det skyldes også at

for eksempel digitale kompetencer heldigvis

borgeren har med andre ord ret til samme hjælp og vejledning som tilfældet

som finder ud af hvordan borgeren så skal betjenes det

over telefonen eller ved personlig betjening i borgerservicecentret der vil være borgere fra de nævnte grupper som har særlige behov for eksempel borgere

som derfor ikke har behov for at blive betjent på anden måde de borgere skal benytte digital selvbetjening på linje med

udvalgt på baggrund af en vurdering af områdets modenhed det er modenhed forstået som brugernes it parathed og it systemernes modenhed samt den forventede besparelse på området da der på udvalgte områder allerede i dag tilbydes frivillig digital selvbetjening

det er blot for at repetere det anmeldelse af flytning

ansøgning om sundhedskort og eu sygesikringskort

i øvrigt allerede indført obligatorisk digital selvbetjening på en række andre områder og der vil fremover være flere områder hvor der

digital selvbetjening som eksempler på områder hvor der allerede er indført

området for skat ansøgning om

en række love på miljøministeriets område

på uddannelsesministeriets område

fremadrettet har digitaliseringstyrelsen iværksat yderligere analyser som skal sikre solide bud på hvilke områder der

tretten tredje etape og fjorten og fjerde etape

besvare de forskellige spørgsmål der vil blive rejst

at vi sikrer at eventuelle uklarheder klares i udvalgsbehandlingen så vi kan komme videre med at implementere det lovforslag

frivillig basis

om man ikke tror at man

jo ikke udtryk for en en mistro

ved frivillige virkemidler

bruger min netbank betydelig oftere end jeg skriver et barn op

om jeg har fire børn

forekommer relativt sjældent derfor tror jeg at det er en fordel at der er klare spilleregler

de her løsninger sådan at det simpelt hen ligger lige for at det er noget der foregår elektronisk og

som en selvfølgelighed i vores samfund ligesom

den første ordfører i ordførerrækken er herre jacob jensen

digitaliseringen af det offentlige et skridt videre ind i fremtiden og i lighed med det lovforslag der lige blev behandlet

digitaliseringsstrategi fra to tusind og elleve som

i lovforslaget vil

venstre startede som sagt allerede tilbage tusind og et digitaliseringen af hele den offentlige sektor digitaliseringen spiller en helt naturlig nøglerolle når det kommer til at udvikle og modernisere og effektivisere den offentlige service

den letter selvfølgelig også kommunikationen med forslaget kommer alle borgere over femten år med fast ophold i danmark som udgangspunkt til at modtage deres post fra det offentlige

lovforslaget træder i kraft i tre omgange fra og med andet halvår og tolv fastslår

det får betydning for de borgere der tilmelder sig frivilligt

ordningen bliver obligatorisk ændringen indebærer at

post til denne gruppe borgere har samme retsvirkning som var brevet fremsendt med traditionel

tusind og tretten forventes obligatorisk tilslutning for virksomheder at træde i kraft året efter i november fjorten forventes obligatorisk tilslutning for alle borgere over femten år forud for tilslutningen vil vil alle borgere og virksomheder modtage information om overgangen

automatisk det nye initiativ indebærer mange

er det et grundlæggende vilkår for at sikre et samfund der er parat til fremtiden

åbner de nye standarder for offentlig kommunikation op for en række muligheder hvad angår produktion og eksport af danske it løsninger muligheder der kan veksles til vækst arbejdspladser og eksportindtægter men når vi vælger at føre det offentlige system ind i den digitale tidsalder

et ansvar for alle de borgere der skal vænne sig til den nye kommunikationsform det lader umiddelbart til at

men det er imidlertid ikke alle samfundsgrupper der har det lige let online derudover er det også afgørende at have et så godt som fejlfrit it system hvis en så stor del af den offentlige kommunikation til borgerne skal køre digitalt derfor er der flere ting vi skal fokusere på i lovgivningsprocessen

de svage grupper eksempelvis nytilkomne udlændinge der hverken kender sproget eller systemet særlig godt psykisk syge handicappede og ressourcesvage ældre

den nuværende lovtekst lægger op til at personer fra disse grupper selv skal søge om at blive fritaget fra de nye regler her er det altså afgørende for os at borgere fra denne gruppe får den påkrævede hjælp til eventuelt at blive fritaget for kravet om digital post de tekniske løsninger skal matche de nye behov som følger med digitaliseringen af den offentlige post samtidig

skal sikkerheden omkring digital kommunikation mellem borgere og myndigheder selvfølgelig være i orden begge dele er helt nødvendigt for at sikre borgernes tillid til de nye systemer og dermed også deres tryghed

at bruge dem med tilliden følger lysten til at gøre brug af de nye digitale muligheder selvfølgelig også venstre lægger gerne stemmer til et forslag hvor forarbejdet har groet i vores egen baghave vi sætter pris på at den nuværende regering på det her område følger den kurs som den foregående udstak en kurs mod yderligere digitalisering af den offentlige sektor og dermed indfrielsen af det enorme potentiale

er noget af et rakkerliv selv bor jeg ofte i min grønne taske på rejse rundt i landet

og det her med at glæde sig til at det lokale postbud kommer på besøg er ikke noget jeg kender til

det samme gør sig gældende for stadig flere danskere der sætter pris på at kunne tjekke personlige dokumenter og modtage post fra kommunen uanset om de befinder sig i thailand på thurø eller i torvehallerne syv og firs procent af de seksten til ni og firs årige har adgang til internettet blandt de fem og tyve til fire og tredive årige gælder det for hele otte og halvfems procent af borgerne hertil kommer så at mulighederne for at gå på

fra biblioteker ældrecentre skoler og så videre bliver stadig flere

antallet af borgere med mobiltelefoner

med det in mente

der sikrer at danskere over femten år med bopæl eller fast ophold i danmark skal tilsluttes offentlig digital post det giver på ingen måde mening at lade være vi socialdemokrater ser digitalisering som en nøgle til bedre og mere fleksibel service til danskerne samtidig er det en god mulighed for at frigive ressourcer til gavn og glæde for dansk kernevelfærd en mulighed som vi ikke kan overse hvis vi vil opretholde kendte velfærdsydelser til danskerne de onde tunger som

også er imod obligatorisk digital selvbetjening vil sikkert igen fremhæve at der er grupper af borgere der ikke er digitale og som aldrig bliver digitale det er dem som

er meget afhængige af postbuddets besøg

det er vi klar over og vi har ikke i sinde at glemme en eneste borger blot fordi postkasserne bliver digitale

forslaget åbner for en mulighed for fritagelse for obligatorisk tilslutning til offentlig digital post men vi holder fast i at så mange som overhovedet muligt skal være med som socialdemokraternes ordfører skal jeg bekendtgøre at vi fra socialdemokratisk hold bakker

skal have en digital postkasse

digitalisering man kan bruge de offentlige penge bedre

det giver nogle effektiviseringsgevinster som man eventuelt kan bruge på varme hænder og omsorg og man kan lave nogle

der sidder og laver rent papirnusseri og det synes vi

kan tilgå i det her tilfælde deres digitale postkasse

tilgå deres dokumenter hvis de sidder derhjemme

nogle grupper i befolkningen som ikke kan være med

synes jeg der er en total mangel i det her forslag modsat

finansministeren på et senere tidspunkt må komme bekendtgørelse der ridser reglerne op for hvornår

kan undgå at have en digital postkasse de regler vil vi meget gerne fra dansk

her forslag for det er ret væsentligt for de udsatte grupper som kan have svært ved at benytte det her

en uskik når man laver lovgivning som kan pådutte borgerne en ting

en ekstra gang og det synes jeg vi skal

synes mangler i forslaget det er den del der

vi så får de mennesker med typisk den ældre befolkning fra fem og halvfjerds år og opefter som ikke har it kompetencer på nuværende tidspunkt hvordan får

i det her lovforslag

det er jo sådan i dag at når man siger at alle over femten

vedrører ud af dem er der altså tre

og der kunne man godt frygte at vi står i

det tryk på samme måde er der

når folk skal på de offentlige hjemmesider på samme tid

har man i e boks løsningen i dag valgt at bruge cookies hvor man

hiver oplysninger ind som man kan sælge til tredjepart

en løsning hvor man netop ikke bruger cookies så

den kant som sagt er der en

vil jeg gøre digitaliseringsløsninger har et stort potentiale i forhold til effektivisering i forhold til ressourceanvendelse men igen med det her lovforslag

at det potentiale der ligger kun kan opnås såfremt flest mulige borgere kommer med på vognen også med det her lovforslag gøres allerede digitale løsninger obligatoriske i det her tilfælde er der tale om modtagelse af offentlig post som nu skal foregå digitalt igen en kommunikation som man i forvejen havde med det offentlige og som nu skal foregå

her lovforslag lægges der som det var tilfældet med det foregående lovforslag l en hundrede og ni og halvtreds op til at der bliver indlagt hensyn til at borgere med særlige behov eller borgere med behov for undtagelse fritages så i det radikale venstre er vi således også glade for det her lovforslag såvel dets indhold som dets retning

i sf synes vi naturligvis at i en tid med pressede ressourcer

effektivisere der hvor man kan i forhold til dfs

vedrørende de borgere som ikke er i stand til at modtage digital post

bare sige at jeg tror vi alle sammen herinde er enige om at den mulighed

være til stede og at jeg læser lovforslaget

har den samme intention som det foregående lovforslag nemlig at der kan ydes dispensation til borgere der ikke vil være i stand til at opfylde det her

jeg sikker på at ministeren vil vil fortælle os lidt om i de afsluttende bemærkninger men jeg læser at intentionen er nøjagtig den samme og at vi selvfølgelig

yde den støtte til til borgere der ikke vil have mulighed for det

jeg vil ikke sige så meget mere om det der er blevet sagt en del fra de tidligere ordførere og jeg jeg og sf støtter selvfølgelig op om at vi får brugt den teknologiske udvikling så vi kan bruge pengene på på velfærd i stedet

der sikres automatisk og obligatorisk tilslutning af borgere og virksomheder til offentlig digital post og for det andet at digital post får samme retsvirkning som almindelig post

det er jo noget lidt andet end det vi diskuterede før for

da var der jo tale om nogle

hvorimod at tjekke en digital postkasse må vi formode er noget man har brug for at gøre relativt hyppigt måske endda dagligt jeg tjekker i hvert fald min egen postkasse dagligt i dag er det jo sådan at borgere har mulighed for at tilvælge at modtage digital post fra mange myndigheder igennem e

set fra enhedslistens side er en ganske udmærket ordning dermed ikke sagt at ikke langt flere borgere kunne tilslutte sig ordningen

kunne gøre nogle ting for men intentionen med lovforslaget om at tvinge borgere til at bruge digital post ser jeg en række problemer i for det første vil jeg gentage min pointe fra det lovforslag vi behandlede lige før jeg tror at vi får langt bedre løsninger ad frivillighedens vej end ved at tvinge borgerne og det er som jeg sagde en pointe jeg deler med en lang række af de eksperter der sidder og udvikler løsninger og som også sidder og forsker i de her løsninger i forhold til hvad det er der rent faktisk får borgere til at bruge digitale løsninger for det andet

ikke ønsker at tilslutte sig e boks eller nemid

være gode grunde til det kan være man ikke har en computer selv det kan være der er langt til det nærmeste bibliotek eller den nærmeste borgerservice

de store byer det kan også være at man ikke har tillid til sikkerheden i nemid som jeg

inde på tidligere og derfor ikke vil bruge deres løsning så

muligt at blive fritaget siger flere

vicedirektøren i digitaliseringsstyrelsen lars frelle petersen sagde at alle i princippet kan få en generel undtagelse hvis de møder op personligt og beder om det

ikke læse når jeg læser lovforslaget der står der at man kun kan få en fritagelse hvis man har en gyldig grund eller at det ikke er muligt uden en grund

kan få en fritagelse i den her sammenhæng hvis det er som lars frelle petersen siger så kan det sagtens være at vi kan tilslutte os

men hvis det er som jeg kan læse i lovforslaget at det er ganske få grupper der kan få en fritagelse og

det er lidt uklart hvem det er der kan fritages så synes jeg at vi står tilbage med de samme problemer som jeg har talt om tidligere

spørgsmålet om it sikkerhed og persondatasikkerhed jeg synes det er værd at bemærke at både it politisk forening og datatilsynet udtrykker bekymring for borgernes privatliv

på den her måde gøres obligatorisk at man skal tilslutte sig at det er private virksomheder som e boks og nemid jo er

skriver man kan først blive taget i betragtning når der skal findes en ny løsning eller når den nuværende kontrakt ophører datatilsynet peger også på at de aldrig har fået adgang til den privatlivsimplikationsanalyse

man har udarbejdet en samlet risikovurdering men man har altså aldrig fået indblik i den her samlede analyse

synes stadig der er en hel del ting vi kan spørge ind til i udvalgsarbejdet

en lille smule optimistisk at tro at besparelsespotentialet er så stort

kvalificering af de økonomiske konsekvenser så vi kan se hvad det rent faktisk er vi har med at gøre og ikke begynder at bruge nogle penge som vi rent faktisk ikke har så med de bemærkninger vil jeg sige at vi som udgangspunkt ikke kan støtte forslaget men

tak

udtalte finansministeren at de her sparede penge jo kunne bruges bedre og nævnt en række områder hvor de så kunne bruges

en anden mulighed og en person som har et problem på

milliard kr skulle måske overveje den øvelse i stedet for den første tanke som var at de så kunne bruges til noget andet

ligger der sådan set lidt potentiale i det her lovforslag også hvor man sikkert kan bruge de samme bemærkninger umiddelbart

er vi positive over for det her lovforslag som jo ligger i forlængelse af det vi har behandlet

anvendelse af cookies og det er ikke chokoladekage i den her sammenhæng

så der er en række spørgsmål som skal afklares i udvalgsarbejdet

sikkerheden for at den frivillighed der bør

de forslag kan besvares så tilfredsstillende at vi kan støtte lovforslaget for det er klart det er en smidiggørelse det er den rigtige retning at gå

men der er altså en række uklarheder som betyder at

foregår på nogle betingelser og nogle præmisser som vi bliver enige om i udvalgsarbejdet

klart at vi skal udnytte den store driftsfordel automatisering it og digitalisering og modtagelse af digital post giver os ingen tvivl om det

jeg går ud fra at finansministeren tænker præcis ligesom jeg

de også bruges til at betale gæld de behøver ikke nødvendigvis at

dem til at betale gæld og det kan jo være at det finansministeren mente

vedtagelsen af lovforslaget er nogen tvivl om at vi har taget højde for dem som skal fritages dem som skal modtage post i papirform fordi de nu ønsker fritagelse der skal være nogle helt legale og ordentlige vilkår for det jeg håber ikke

ankemulighed men jeg er enig i at vi er nødt til at

borgerens forpligtelse til at modtage det tilbud vi her giver

helt sikker på at langt langt størstedelen jo vil modtage det her med glæde

en udmærket måde at modtage sin

post og sin information på og så vil der være ganske få især i de to ældste generationer kunne

er alle jo formentlig med på vognen jeg tror stadig væk

innovation altså at vi presser folk stille og roligt over på de her elektroniske løsninger

jo ellers kompliceret område det glæder mig at man på baggrund af

fremtidssikre velfærdssamfundet og bruge digitalisering som

digitaliseringen af kommunikationen mellem borgerne og den offentlige sektor handler

også om at give en god og mere fleksibel service end tilfældet har været hidtil derfor

sektor for mig en bunden opgave som skal frigøre ressourcer og jeg lytter naturligvis til de forskelligartede kommentarer der kommer om de ressourcer men grundlæggende må man vel sige at princippet er at

i folketinget lovens fundament har allerede en meget bred opbakning

er en del af gennemførelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som jo er udarbejdet i samarbejde med kl og regioner og som ved det foregående lovforslag tiltrådt af den nuværende regering loven er et grundlag for det videre arbejde med digitaliseringen og den er samtidig et led i realiseringen af regeringsgrundlaget hvor målet som også nævnt i forbindelse med lovforslag er at firs procent af kommunikationen mellem borgere og virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af

og femten vi har den simple tilgang til den her målsætning at dem der kan skal anvende digital post de der kan blive fritaget er derfor dem der er forhindret i at modtage deres

grund af blandt andet funktionsnedsættelse manglende adgang til en computer sproglige barrierer eller udrejse jeg forstår at der er bekymringer om overgangen til digital post de er også fremgået i løbet af debatten

komme til at benytte en løsning så nu også kan blive fritaget det er vigtige hensyn og jeg er helt enig med de ordførere der har gjort opmærksom på at vi skal gøre os umage for at sikre at overgangen bliver så let og tryg for borgerne som muligt det er i den sammenhæng blandt andet vigtigt at borgerne får tid til at vænne sig til de nye løsninger

million danskere som modtager digital post fra offentlige myndigheder og endnu flere modtager digitale breve fra banker forsikringsselskaber med videre

tusind og fjorten og det vil sige at

lovforslag vil være god tid til at lære at bruge computer og internet og vænne sig til at posten fra offentlige myndigheder

også vigtigt at borgerne får den hjælp og vejledning de har brug for når vi digitaliserer derfor skal borgerne

sikre på at borgerne får mulighed for at få den hjælp de har brug for i den

vi vil selvfølgelig også iværksætte en række initiativer som sikrer at borgerne kan få den hjælp de har brug for det vil sige at borgerne

hvor borgeren kan blive introduceret til digital post og få vist hvordan den bruges

hos oplysningsforbundene og hos de frivillige kræfter i ældreorganisationerne der vil være borgere som af den ene eller den anden grund er forhindret i

jeg vil under udvalgsbehandlingen meget gerne besvare de mange forskellige spørgsmål der her er rejst også de mere tekniske af slagsen og jeg vil opfordre til at vi i den sammenhæng får afklaret de

jeg foreslår at lovforslaget henvises til kommunaludvalget hvis ingen gør indsigelse betragter